og torsten gejl forespørgsel nummer femten

fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet

foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse

v ti af jane heitmann may britt kattrup og brigitte klintskov jerkel

afslutter jeg afstemningen nu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

rigtig mange penge

klart for de fleste af jer at vi vi i enhedslisten absolut ikke ønsker at vi skal have de her kampfly men selv

det altså den næste generation der er tvunget til at leve med konsekvenserne det her rækker mere end tredive år ud i fremtiden

har været så mange tegn på

er et bundråddent projekt den danske rigsrevision har kritiseret regeringens egne beregninger for at være alt for optimistiske

problemer med det her f fem og tredive projekt og vi har faktisk ingen mulighed for at sikre at det her ikke løber helt løbsk hvis ikke vi lige slår koldt vand i blodet nu allerværst er det jo også at den her kontrakt med den amerikanske våbenindustri vil binde os til en udenrigspolitik hvor vi må ind i flere fejlslagne angrebskrige og er nødt til at følge typer som donald trump det er heller ikke noget jeg ønsker for dansk udenrigspolitik i fremtiden som det seneste er det kommet frem i løbet af de sidste uger at der bliver kæmpe problemer med støj for beboerne i skrydstrup der skal være nabo til de her kampfly

at vi har fået direkte forkerte svar fra forsvarsministeren om de her støjproblemer og oplysninger og vigtige rapporter om problemets omfang er derfor ikke kommet frem

nu hvor det er for sent det er simpelt hen ikke i orden det er dybt useriøst at bede finansudvalget om at bevilge penge til et kampflyprojekt med et økonomisk grundlag

så usikkert at der kan ske milliardoverskridelser af budgettet

hvad der skal ske med den flybase hvor flyene skal være

skal gå med de her mange mennesker der vil blive berørt af støjen

at vi fra enhedslisten alternativet og sf har bedt jer om i det mindste at udskyde underskriften af det her kampflykøb til nogle af de her problemer er løst eller opdele kontrakten i mindre portioner

også vil huske på at størstedelen af den danske befolkning er imod det her kampflykøb og jeg håber

er meget bevidste om at den beslutning i træffer nu har konsekvenser

blevet advaret om at det her kan komme til at gå rigtig rigtig galt

at når man så går i finansudvalget og stemmer for det her aktstykke

hensyn til hvor stabilt

umiddelbart sige det kan

der har været fremme

der kom en intern rapport fra forsvarsministeriet som kom frem til offentligheden her i sidste uge

mellem tres og syv og firs milliard kroner

uendelig lille i forhold til at de samlede udgifter bliver langt langt

usikkerhedsmarginer

meget til usa i forhold til driften af de her fly hvis vi skal

klage over leveringerne skal det gå gennem usa vi kan ikke klage direkte til producenten

det amerikanske kontor der styrer

vi bliver afhængige af den amerikanske udenrigspolitik direkte vil jeg ikke påstå

i hvert fald ind i et afhængighedsforhold til usa

støjgener end man egentlig havde

det giver store problemer nede omkring skrydstrup naboerne til skrydstrup

vi fik i

mere end f seksten flyene men mindre end de to andre konkurrenter

også overbevist om at man kan finde eksempler på

sådan er

ti fly i første omgang

senere nogle nye trancher

ti fly er det mest naturlige

ikke at man så bevilger penge til ti fly i stedet for til syv og tyve fly

i det her er at man med det her aktstykke giver forsvaret en pose penge på seksten milliard kroner til køb af nogle fly

jo jo man får vi ved jo godt hvordan det er men hvorfor ikke

hver gang der skal underskrives nye kontrakter det ville da være det mest naturlige

at finansudvalget og folketinget løbende

mere kontrol med hvordan det her projekt går nu risikerer man

man risikerer at give forsvaret en pose penge vi kan så håbe på at det hele går godt og at

men ærlig talt

meget store samfundsinvesteringer hvor vi har haft det håb

på tidligere trafikministre

hvor det viser sig at det

vi er nogle der er lidt bekymret for at det samme sker her og det er derfor

om at folketinget ikke bare overlader hele den her pengepose til forsvaret på én gang men at vi deler det op så vi har mere styr på

kritisk over for de oplysninger som bliver lagt frem i forbindelse med f fem og tredive købet

vil godt have at der bliver lagt rigtige oplysninger frem og

med åbne øjne så vi ved hvad konsekvenserne vil være af det kampflykøb som vi

som venstrefløjen bare er modstander af kampfly og gør alt hvad man kan for

den til sidst bliver forhindret

vores f seksten fly kan ikke længere det er ikke et spørgsmål om at de bare flyver dårligere det spørgsmål om at de simpelt hen ikke har flere flyvetimer tilbage det er jo sådan med fly at at hvis man bøjer noget metal et vist antal gange så

man kan beregne hvor mange flyvetimer man kan have

ved at nå den grænse hvor der simpelt hen er fare for at

flyene knækker skrogene går i stykker og derfor

hen ikke flyve mere derfor er det vigtigt at vi får truffet den her beslutning om køb af f fem og tredive fly så danmark ikke kommer til at stå uden et flyvevåben uden kampfly som er helt afgørende for

dansk forsvar

er det vigtigt at at vi ikke forhaler den her beslutning mere end hvad der er nødvendigt

der er ikke rigtig nogen sammenligning med

var et specifikt dansk tog som blev lavet specielt til danmark og det medførte jo så en masse problemer fordi det skulle laves

til os f fem og tredive flyene er en stor offentlig investering men der

det er et fly som bliver produceret i omkring tre tusind eksemplarer det er altså en hyldevare det er et fly vi laver sammen med usa

herre holger k nielsen til at lyde som om det var et stort problem det er en kæmpe fordel at flyet bliver lavet sammen med usa det sikrer at omkostningerne bliver holdt nede det sikrer at vi er i gode hænder vi har nogle folk der sidder og forhandler for os så vi ikke står i en svag forhandlingsposition over for lockheed martin men vi har hele det amerikanske forsvarsbudget at forhandle sammen med det

problemer nede ved skrydstrup som vi skal have løst men helt grundlæggende

er lagt frem nu virker

så jeg synes måske at der er grund til at udvise lidt lidt mere rettidig omhu end

ordføreren lægger for dagen her men det jeg gerne vil spørge

føler ordføreren sig tryg ved de beregninger der ligger for regeringen nu blandt andet om hvor

mange flyvetimer der kan komme ud af flyene hvor meget piloterne kan arbejde

estimeret af regeringen hvis ikke vi gør det så burde vi købe flere fly ikke færre og det er fald ikke nogen begrundelse for at

betænkelige og problematiske aktioner rundtom i verden ordføreren svarer ikke herre holger k nielsen på hans meget meget centrale spørgsmål hvorfor i alverden skal forsvaret have alle pengene nu hvorfor skal vi ikke som forstandige og forsigtige politikere sige at

har sikkerhed om sin økonomi og så vi ved at der er

til at købe kampflyene i fremtiden og

ældrepleje eller folkeskole eller et eller andet når vi ved at enhedslisten selvfølgelig vil

kampflyene jeg synes det her er nødvendigt jeg synes de her

cirka to milliard kroner om året som det koster at

få f fem og tredive flyene fordelt over en tredive årig levetid

at sørge for at vi har et stærkt

når man kan i norge kan man også i danmark men tusind tak for argumenterne om at det er for at forhindre

stigninger stigninger i de sociale udgifter det

ligesom i norge hvis nu der sidder nogle forsigtige mennesker som for eksempel herre holger k nielsen

modstander af kampflyprogrammet men som tilhænger af kampflyprogrammet

tale var interessant i betragtning af

han gik ud af forsvarsforliget da man købte de her kampfly dengang var der grænser for hvor store problemer der var i kampflyaftalen

største kritikere af det

er der sket siden det konservative folkeparti i dag står og

det konservative folkepartis placering i dansk politik

grunden til at vi ikke kunne være med i kampflyaftalen var at kampflykøbet lagde en meget stor regning på forsvarets bord cirka seks og halvtreds milliard kr over en

år og det er mange penge sidst på måneden

også mange penge for forsvaret hvis ikke man tilfører flere penge derfor synes vi

at gennemføre kampflybeslutningen uden at der blev tilført flere penge til forsvaret det gør der nu

piloternes arbejdstid for at få det her regnestykke til at hænge sammen

hurtigere man skulle længere man skulle arbejde mere man fik langt dårligere vilkår

at være gode venner med forsvarets organisationer det synes vi også er godt og i det her tilfælde må jeg bare konstatere at de konservative er løbet fra

arbejdstid omkring piloternes måde at skulle arbejde

blot syv og tyve fly som

men igen selv om vi

holder fast i den kritik at vi måske får et antal flyvetimer som det bliver foregivet

det jo ikke noget argument imod at købe de syv og tyve fly

et argument for at vi burde købe flere fly men det ville også

nødt til at afsætte flere penge hvis vi skulle gøre det der er ikke noget ved at købe flere fly hvis ikke der er afsat penge til det

af forsvaret så derfor synes vi

er et beslutningsforslag om

det jeg blandt andet selv var oppe at fremføre på talerstolen var jo lige præcis at hele forudsætningsgrundlaget

bliver fremlagt i finansudvalget er usikkert herunder blandt andet antal flyvetimer som ordføreren så selv er inde på og det er jo det jeg synes er

jo er i gang med at vedtage køb af kampfly baseret på et meget usikkert regnestykke

er ordføreren ikke enig i at der mangler et ordentligt gennemarbejdet grundlag

blandt andet flyvetimer men det er ikke det samme som at sige

seksten flyet blev introduceret var der ganske alvorlige problemer og mange piloter mistede livet først og

mange flere end der er døde i krige med nogen fordi flyene bare skvattede ned så en anden ting jeg

at det er i orden at korrekte oplysninger ikke blev givet på spørgsmål fra forsvarsudvalget

eva flyvholm før beslutningen blev taget er det ikke en skandale at den her beslutning er blevet taget mens der lå

for præsidiet at gå ind i

en fuldstændig skandaløs sag at man giver forkerte oplysninger

fru eva flyvholm det synes forsvarsministeren jo heller ikke

ikke være to meninger om at det selvfølgelig skal være sådan at folketingsmedlemmer får rigtige oplysninger også

det vil være med højteknologiske projekter

også være med f fem og tredive det vil man også se i det kommende år

modstanderne af flykøbet have en stor fest hver gang

det lever vi med vi lever med at ved højteknologiske projekter

undskylde over for folketinget at det kom til at tage så meget tid jeg havde ikke forudset

bliver så fyldt med hvad skal vi kalde det usandheder

alene det er en grund til at tage

ville det være for vores skyld konsekvenserne for det danske flyvevåben for forsvaret for forsvaret af danmark og for vores bidrag til nato ville være meget alvorlige for det ville betyde at vi ville komme til at stå uden kampfly

er noget større på spil end bare hvad vi lige synes er rart her i folketinget

i finansudvalget den her diskussion handler jo ikke om det politiske om man er for eller imod køb af kampfly

kan det svinge med tredive milliard

det er simpelt hen ikke rimeligt at man ikke vil tage det tilbage og kigge på det igen processen har været en skandale

regeringspartierne radikale socialdemokraterne og df

og skal tilbage i finansudvalget

et gigantisk beløb

økonomisk uansvarlige beslutning der bliver truffet for den bliver truffet på så dårligt et grundlag og på urigtige informationer i bliver som minimum nødt til at

trække aftalen tilbage og lave et ordentligt stykke arbejde

firs milliard kroner måske endnu mere hvis man siger at

på danskernes penge og forvalter dem ordentligt

er det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet og vi går til

det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet og vi går til

er vedtaget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

er tilfældet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse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

betragter jeg dette som vedtaget

ændringsforslag nummer en tre tiltrådt af udvalget de er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

vil jeg gerne fortsætte heroppefra men jeg venter lige til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

hvis man ville følge eus anbefaling om at medlemslandene opretholder regler eller indfører regler der afviger fra direktivet

sådan set også har påpeget i deres høringssvar jeg synes det er ærgerligt at ministeren ikke udnytter disse valgmuligheder da de netop ville have været med til at øge forbrugerbeskyttelsen for danske forbrugere totalharmoniseringen gør pakkerejsedirektivet til et minimumsdirektiv der risikerer at sænke standarderne for forbrugerne i de eu medlemslande der har højere forbrugersikkerhed end det nye direktiv foreskriver samtidig

bliver det umuligt at hæve standarderne da direktivet er en totalharmonisering og dermed er næsten umulig at lave om det nye direktiv forhindrer os i at indføre nye nationale regler det kan således godt være at danske

et eu niveau så det bliver et nej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

jeg tror særlig vi kan huske ofrene særlig kvinden nanna der var udsat for det helt utilgivelige mens sagen blev efterforsket blev en af de formodede gerningsmænd varetægtsfængslet i eget hjem efter at både københavns byret og landsretten

der i første omgang skulle anses som et forsøg de øvrige formodede gerningsmænd blev det vurderet at den model ikke kunne passe til da det kræver stærke forældreressourcer og ikke mindst at det er første gang der begås kriminalitet og så er vi ved at være henne ved det som lovforslaget her handler om nemlig at retterne i dag kan bestemme at varetægtsfængslingen skal ske i såkaldt surrogat surrogatfængsling kan ske i en sikret ungdomsinstitution og som et forsøg er det i fire tilfælde forekommet at surrogatfængsling

af unge er sket i eget hjem i københavns kommune har man søgt om at bruge modellen i elleve tilfælde men det er alene godkendt i fire for det er jo sådan at der skal være en dommer ind over og det er det som ministeren vil have ulovliggjort altså ikke at der skal en dommer indover men at man i det hele taget

i eget hjem ministeren begrunder sit forslag med at det virker stødende at forurettede kort tid efter forbrydelsen er begået kan risikere at møde

her må jeg lige stoppe op for det er jo netop ikke sådan at man kan møde den surrogatfængslede på gaden tværtimod

er den unge enten på en ungdomsinstitution eller i

i fængsel derhjemme i socialdemokratiet er vi optaget af at unge der har begået kriminalitet hurtigst muligt kommer ud af den kriminelle løbebane varetægtsfængsles unge i en traditionel

at det ikke har en positiv indflydelse på at den unge bliver mindre kriminel faktisk tværtimod

og den manglende adgang til ressourcepersoner der kan trække den unge ud af kriminalitet har i sidste ende ikke en positiv effekt på at få den unge ud af kriminalitet

men vi skal bare huske på at det her forslag ikke handler om

kommer til at afsone en reel straf eller ej men derimod om hvad der sker før sagen kommer for retten altså før sagen kommer for en domstol i socialdemokratiet kommer ikke til at støtte forslaget her for vi tror at domstolene er gode nok til at vurdere

mening at unge førstegangskriminelle

særlig taget i betragtning at det afvises i langt langt flere tilfælde end den her model godkendes det vi i stedet for vil opfordre til er at man kigger på sagsbehandlingstiderne

det tager lang tid fra forseelsen er begået også alvorlige forseelser og til det kommer for en domstol hvis vi får nedbragt den sagsbehandlingstid

vi jo ikke stå med det problem som egentlig er årsag til forslaget som vi behandler

den enkeltsag som den tidligere ordfører refererede i sin ordførertale og som jeg skal undgå at nævne for meget igen vidner jo om et fuldstændig inkonsekvent system når det kommer til den her type sager et system der tager langt mere hensyn

den eller de personer der er blevet varetægtsfængslet og meget lidt hensyn

til de ofre der står tilbage og har været udsat for en grov grov krænkelse

vi nødt til at ændre reglerne jeg er godt tilfreds med at regeringen har fremsat et lovforslag om det der er en stribe svagheder hvis det nuværende system opretholdes for eksempel med hensyn til at ofret kan møde gerningsmanden eller muligheden for at ofret kan blive kontaktet af den

eller de personer der er varetægtsfængslet på den her facon og det kan vi selvsagt ikke være tjent med overhovedet så vi er godt tilfredse med at det ændres og derfor stemmer vi selvfølgelig for

enten en begrundet mistanke eller en særlig bestyrket mistanke det fremstår af retsplejelovens § syv hundrede og to og tres

og fem og tres at retten skal søge andre muligheder hvis

mindre muligheder kan anvendes det kan eksempelvis være at vedkommende deponerer sit pas i stedet for at komme i varetægtsfængsel det kan være at vedkommende stiller kaution

man derved kan kan undgå at komme i varetægtsfængsel det kan også være at man skal anbringes i institution eller eller i hjemmet

undtagelse der hedder i hjemmet som justitsministeren og regeringen vil

huske på at vi skal anvende de mindst mulige midler over for folk der jo per definition juridisk set er uskyldige som her men dog alligevel mistænkt enten begrundet eller særlig bestyrket mistænkt for

ja så skyldes det blandt andet det forhold at ministerens forslag jo udelukkende vedrører grov personfarlig kriminalitet grov personfarlig kriminalitet det vil altså sige at vi indskrænker det til de situationer hvor der er

eksempelvis grov vold det kan også være en række andre forbrydelser der falder ind under personfarlig kriminalitet men det kan ikke være rimeligt

skal kunne møde sin gerningsmand om mandagen fordi vedkommende er blevet fængslet i surrogat i eget hjem

det er jo altså sådan at fængsles man i surrogat i eget hjem ja så fastsættes der jo som udgangspunkt vilkår om hvordan man skal passe sin skolegang og i øvrigt kan man jo færdes på gaden i en lang række situationer som der er fastsat

finder det ganske urimeligt at bestemmelsen skal kunne anvendes når der er tale om grov personfarlig kriminalitet det er ganske ganske ganske få tilfælde om året det her drejer sig om men det ændrer selvfølgelig ikke på at retssikkerhedsmæssigt skal tingene være i orden vi synes der er fundet en fin begrænsning her her når

personfarlig kriminalitet så venstre kan

er en rigtig god idé fordi den unge ikke bliver taget ud af skolen og så videre og noget af det jeg har så svært ved at forstå

at tage hensyn til offeret jeg tror ikke der er nogen herinde der ikke

tage hensyn til offeret

det næste offer som der bliver

overgreb imod fordi den unge fortsætter sin løbebane og fordi vi ikke laver forebyggende tiltag der sikrer at den unge ikke går ud og laver ny kriminalitet

når vi ved at de her konkrete situationer hvor en dommer er inde over og siger at her vil det have en effekt at den unge bliver surrogatvaretægtsfængslet i sit eget hjem

en præventiv effekt så vedkommende ikke går ud og begår ny kriminalitet

er det jo af flere andre hensyn det er af specialpræventive og generalpræventive hensyn men det er jo altså også af hensyn til offeret så det er og bliver en afvejning i de her situationer og jeg kan udmærket følge spørgerens betragtninger om at

være varetægtsfængslet i eget hjem men skal sidde på en lukket sikret institution men det er i bund og grund en afvejning af forholdet til det offer som er blevet maltrakteret lørdag aften med en cykelkæde vedkommende skal ikke møde den pågældende mistænkte på gaden om mandagen så enkelt er det og så kan spørgeren glæde sig over at det er ganske ganske få

der tilsiger at de holder op med kriminalitet af at blive varetægtsfængslet i en sikret afdeling der er derimod noget der tilsiger at de stopper deres løbebane med kriminalitet når de kan varetægtsfængsles i deres eget hjem

det efterfølgende offer og det efterfølgende offer

lægger op til at

give ordføreren ret i det men jeg kan bare kun gentage at det her

er en afvejning det er jo altså dybest set ulykkelige situationer vi taler om og her mener

offerets fordel om jeg må bruge det udtryk og dermed afskaffer vi altså muligheden for

og vi skal tage ofrenes parti

som jeg på vegne af enhedslisten mange gange har stået og argumenteret med hernede i den her sal på den her talerstol

føre en retspolitik som virker og som betyder

med de ting vi gør herinde skaber vi færre ofre i fremtiden det styrker retsfølelsen hos mig det styrker retsfølelsen hos enhedslisten at vi fører en fornuftig politik som skaber mindre kriminalitet som skaber færre ofre der er kommet en lang række

starte med institut for menneskerettigheder som anfører

vil betyde at domstolene helt afskæres fra muligheden for konkret at vurdere hvorvidt barnets personlige forhold herunder barnets bedste tilsiger at varetægtsfængslingen skal ske i surrogat i eget hjem eller om den ikke skal advokatrådet anfører at det retssikkerhedsmæssigt er noget betænkeligt helt at afskære domstolenes mulighed for undtagelsesvis at træffe afgørelser om surrogatfængsling i sager om grov personfarlig kriminalitet kompetencen siger advokatrådet til at træffe afgørelser om surrogatfængsling bør således forblive hos domstolene idet alene domstolene har mulighed for

kan skønnes forsvarligt at anvende surrogatfængsling og det er efter advokatrådets opfattelse vanskeligt

at tage højde for alle situationer der kan forekomme det er jeg meget enig

kriminalpræventive råd anfører i deres høringssvar at det er vigtigt at domstolene bevarer muligheden for at foretage et samlet skøn af hvordan varetægtsfængslingens øjemed kan opnås med den mindst indgribende

at når der er tale om varetægtsfængsling er der endnu ikke taget stilling til skyldsspørgsmålet og at varetægtsfængsling er det mest indgribende straffeprocessuelle indgreb som vi har i retsplejeloven og efter landsforeningens opfattelse harmonerer begrundelsen for lovforslaget nemlig at det er stødende hvis forurettede kort tid efter at forbrydelsen blev begået kan risikere at møde en surrogatfængslet sigtet på gaden i lokalområdet ikke med at grundlaget for varetægtsfængslingen i disse sager må antages normalt at være retsplejelovens § syv

de skriver endvidere at når fængslingen er sket af hensyn til efterforskningen er det ulogisk

desuden i praksis berører unge mellem femten og sytten år der på grund af deres alder er en særlig sårbar gruppe

adskillige eksempler på unge som på grund af varetægtsfængsling mister tilknytning til skolen hvor de måske i forvejen har svært ved at følge med

hensigtsmæssigt for den unge det kunne for eksempel være en niende klasseelev på femten år

samfundet som helhed hvis et skoleforløb ikke afsluttes der er mange flere høringssvar og det sidste jeg vil nævne er

dansk socialrådgiverforening som anfører at

i praksis vil sætte en stopper for at unge kan varetægtsfængsles derhjemme og dermed begrænse muligheden for en kommunal indsats som forebygger kriminalitet

vil øge risikoen for at flere unge bliver tvunget ind i eller fortsætter

at en for indgribende indsats over for unge der er i lavrisiko for at begå ny kriminalitet

uddannelse efter lovudkastet være i stor risiko for at måtte droppe ud af uddannelsen

løbebane til følge

dermed også går imod forskning på området der viser at kontinuerlig uddannelse er afgørende for at forebygge

nogle af de mange kritiske høringssvar kan jeg sige at enhedslisten er enig i de anførte bekymringer og

under mindre indgribende forhold end det er at sidde i et fængsel

det er ikke altid mest hensigtsmæssigt at sætte unge mennesker i et almindeligt fængsel fordi det kan være en meget voldsom oplevelse som i høj grad kan præge ikke mindst et ungt menneske men der er jo tale om en afvejning

udgangspunktet i visse af de her meget grove sager som vi har hørt om det er også nødvendigt at tage et hensyn til

ved ikke at lade voldsmænd sidde varetægtsfængslet i deres

i dag er det jo noget som domstolene kan træffe

i dag eller i eget hjem i de fleste sager om varetægtsfængsling af personer under atten år idømmes den unge som udgangspunkt surrogatfængsling i en sikret ungdomsinstitution men i enkelte tilfælde kan man altså vurdere at det kan

lovforslaget tilsigter at fjerne den mulighed såfremt sigtelsen vedrører grov personfarlig kriminalitet og det vil gælde uanset den sigtedes alder lovforslaget som

vedrører jo altså unge mellem femten og sytten år

det kan virke stødende hvis forurettede kort tid efter forbrydelsen er blevet begået kan risikere at møde en surrogatfængslet sigtet på gaden i lokalområdet

det der jo er hensigten er at vedkommende kan få lov til at gå i skole

sige normale forpligtelser og dermed er det

at vedkommende skal rende rundt på gaden men hele den diskussion vi har her

på at det her forhindrer vedkommende i at begå ny personfarlig kriminalitet eller anden ny kriminalitet eller

at sætte vedkommende i varetægtsfængsel

der hælder jeg og det kunne man nok også høre i de spørgsmål jeg stillede til venstres ordfører

at måden man hindrer ny kriminalitet

som får den unge ud af kriminaliteten

justitsministerens eget udspil til hvordan vi

det er derfor det er så svært for mig at forstå at der så kommer et lovforslag som det her som vil tage den her mulighed fra den unge

jeg synes også vi skal have fokus på det konkrete offer det siger sig selv vi skal gøre enormt meget for at det konkrete offer føler sig godt behandlet og selvfølgelig får al den hjælp der skal til

også nødt til at se på de mulige fremtidige ofre og der er det jo at det her lovforslag ikke hjælper

er i hvert fald forskning der dokumenterer at det at man i et konkret tilfælde siger at

skal kunne varetægtsfængsles i eget hjem gør

ikke fremadrettet begår kriminalitet hvorimod

deres kriminelle løbebane det gør så at der kommer fremtidige ofre og det er også dem jeg har fokus på her

det er den forkerte vej at gå vi synes at man skal have langt flere forebyggende indsatser og det her er

en af dem hvor man giver mulighed for ved en konkret domstolsafgørelse

så med de ord kan alternativet ikke støtte

er noget der sker yderst sjældent og efter en helhedsvurdering af alle sagens omstændigheder herunder

men den sjældne sjældne undtagelse

surrogatfængsling anvendes i tilfælde af grov vold og det sker efter en helt konkret vurdering af dommeren hvis denne vurderer at det er forsvarligt og at helt særlige forhold gør sig gældende

for eksempel være at den unge er ved at afslutte sin niende klasse eller kan miste sin læreplads hvis nogen bliver forhindret i det kan det jo give et langt dårligere udgangspunkt for resocialisering og forebyggelse og øge risikoen for ny kriminalitet

også være at domstolene vurderer at den unge er sårbar og meget påvirkelig over for et hårdt kriminelt miljø

den konkrete sag kan vælge surrogatfængsling i eget hjem her er vi også på linje med

som alle anbefaler at domstolene bevarer muligheden for at kunne vælge surrogatfængsling ud fra en konkret vurdering så samlet set

vores konklusion ligger nemlig at vi er imod forslaget men vi synes sådan set

kunne være interessant nok at undersøge de tilfælde der har været så vidt jeg kunne forstå var det fire forhold for at se hvad

har været udslagsgivende for at en dommer har valgt at bruge surrogatfængsling i eget hjem det kunne også være interessant at se hvilke vilkår

sig til surrogatfængsling der må vel være

altså ikke opholde sig på gaden så ved jeg heller ikke om

hvis offeret bor i aarhus og man selv bor i københavn

måske ikke så stor risiko for at man møder hinanden hvis man i øvrigt kun har lov til at gå til og fra skole

er også ret sikker på at det er der det ender

heller ikke det der sker for den tiltalte er jo netop fængslet i langt langt de fleste tilfælde foregår surrogatfængslingen i en ungdomsinstitution i helt særlige tilfælde kan retten beslutte at fængslingen af unge førstegangskriminelle kan foregå i det her såkaldte surrogatfængsel i eget hjem det er så sket i fire tilfælde men har der været problemer i de fire tilfælde ikke mig bekendt så er det for løst at man argumenterer for at lave en ny lov med henvisning til

nogle situationer som sandsynligvis aldrig er opstået så hvad er baggrunden egentlig overhovedet for det her lovforslag ja det svæver i det uvisse der kan være helt særlige tilfælde med helt særlige personlige forhold der taler for at unge i surrogatfængsling afsoner i eget hjem det vil sf overlade til domstolene at afgøre ganske som anbefalet af blandt andet

i sager om grov kriminalitet med en ny vidnepakke vil regeringen styrke trygheden for vidner med aftalen om en styrket kriminalforsorg styrker vi sikkerheden for de ansatte i fængslerne dette kombinerer vi med hårdere og mere retfærdige straffe for grov vold sexkrænkelser hærværk hærværk og vidnetrusler en procent af en ungdomsårgang begår fire og fyrre procent af årgangens

er fem og tres procent sigtet for grov vold det er altså en hård kerne af unge som begår størstedelen af kriminaliteten og som udgør grundlaget for en kriminel løbebane i banderne det kan vi selvfølgelig ikke acceptere unge kriminelle skal mødes af en hurtig og konsekvent indsats fra

og vise unge at deres handlinger har konsekvenser

hvis formålet med fængslingen kan opnås ved mindre indgribende foranstaltninger og den sigtede samtykker det kan jo for eksempel ske i en sikret ungdomsinstitution der er så enkelte tilfælde

forekommet at surrogatfængsling af unge der er sigtet for

er sket i sigtedes eget hjem når der er tale om grov personfarlig kriminalitet og der er grundlag for varetægtsfængsling hvilket selvfølgelig er en betingelse for surrogatfængsling så er det imidlertid stødende hvis forurettede kort tid efter at forbrydelsen er begået kan risikere at møde en surrogatfængslet sigtet på gaden i lokalområdet og derfor foreslås det at surrogatfængsling i sager om grov personfarlig personfarlig kriminalitet ikke kan ske i sigtedes hjem lovændringen indebærer at den form for surrogatfængsling fremover ikke kan anvendes når sigtelsen angår grov personfarlig kriminalitet det vil gælde uanset sigtedes alder surrogatfængsling af unge vil stadig kunne ske i en sikret ungdomsinstitution det ser jeg meget frem til at vi får vedtaget for mig handler det ikke om hvor mange sager der er for mig handler det om hvad der er ret og rimeligt

de bemærkninger vil jeg takke for indlæggene og står selvfølgelig til rådighed for de spørgsmål

en retssag problemet i den her argumentation som ministeren kommer med er jo at

gøre med unge mennesker det er unge mennesker der er under atten år

jeg synes jo at ministeren burde bekymre sig for de måske kommende ofre når der er forskningsmæssigt

at den unge går ud og begår kriminalitet igen

der er jo et hensyn til de kommende ofre at tage som jeg synes justitsministeren ser helt bort fra det er måske mere en kommentar

må så i en periode være på en ungdomsinstitution

og være surrogatfængslet jeg kan simpelt hen ikke være i det

er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

dybt utilfredsstillende at stå i en situation hvor man bliver udsat for grov personfarlig kriminalitet

i deres eget hjem og spille playstation eller gøre hvad de nu

være særlig befordrende for den tillid der skal være til vores

er meget svært for de fleste mennesker at forstå at man kan sidde sidde surrogatfængslet i sit eget hjem på sit eget værelse i

meget meget grove sager

det som jeg så vil spørge justitsministeren om er om der blandt de fire sager har været nogle forhold hvor domstolene har taget konkret stilling til det

de fire sager eller et kendskab til de fire sager

mål for at man i sager om grov personfarlig kriminalitet kan sidde på sit eget værelse

og derfor er det her lovforslag vigtigt for mig om end det er få sager det erkender jeg og de

gerningsmanden på gaden

strafform der hedder afsoning med fodlænke

tilfælde af vold nu har jeg så ikke fuldstændig styr på strafferammerne forstået sådan om det også gælder grov vold eller om der er et overlap her

oplyse mig om der er nogen gråzoner her eller

i lokalområdet det synes jeg er en anden situation

afsoning på egen bopæl sker under en intensiv overvågning og kontrol ved elektronisk fodlænke

jeg da vi skal se lidt mere på dem der afsoner med fodlænke i dag er der nogen der afsoner der som

afsoning med fodlænke fordi der er meget hård kontrol

diskussionen om hvorvidt vi har et proportionelt

udsat for en blotter det blev optaget på et kamera fra en lokal butik den ene af pigernes mor valgte at offentliggøre billederne og absurd nok

fik moderen i første omgang en bøde på fem tusind

mens blotteren fik en bøde på to tusind fem hundrede kroner efterfølgende blev moderen frikendt da det ikke var hende der havde lavet optagelserne her

om deling af billeder som vi

diskussionen om hvorvidt der er en rimelighed og en proportionel straf for blufærdighedskrænkelse i socialdemokratiet finder vi det helt rimeligt at hæve bødeniveauet for blotteri jeg har været tilbage og kigget på en række gamle sager og her ligger bødeniveauet lavt set i forhold til krænkelsens art og også i forhold til

det her med deling af billeder kontra det at

være blotter er et godt eksempel derfor kan vi støtte den del der handler om at fordoble strafniveauet set i forhold til

i praksis vil det betyde at de fleste vil få en bøde på fem tusind kroner i stedet for to tusind fem hundrede og det synes vi er rimeligt den anden del af forslaget handler om det vi normalt kalder for hævnporno i juridisk forstand omtales det digitale sexkrænkelser i form af deling af billeder eller videoer med et seksuelt eller pornografisk indhold uden samtykke

her har vi desværre set en stor stigning de seneste år unge kvinder og mænd udsættes for krænkelser der ikke bare gør ondt her og nu men som forbliver en stor belastning i mange år da internettet ikke glemmer og internettet kan nå utrolig vidt omkring på meget kort tid lovgivningen er i dag indrettet

til analoge tider

et billede med et fotografiapparat og fik dem fremkaldt hos den lokale fotohandler

fotohandleren der skulle fremkalde de her billeder

billederne taget og spredt til hele verden og hvis man har mødt ofrene for de her forseelser

ved man hvor dybt dybt skadeligt det er psykisk er det en enorm belastning ikke bare her og nu men mange år ud i fremtiden ministeren vil med lovforslaget her skærpe straffen for overtrædelse af straffelovens § to hundrede og fire og tres d så straffen bliver op til to år for digitale krænkelser når overtrædelsen er begået under særligt skærpende omstændigheder

sige at vi i socialdemokratiet faktisk mener at ministeren ikke går langt

og her er strafferammen på tre år så det kommer vi til at stille et ændringsforslag til

ved i mange mange år fremover så savner vi også at vi får en grundig diskussion

politiet har de fornødne ressourcer og kompetencer

og her så vi fra socialdemokratiets side gerne

så også gerne at de sociale og psykologiske indsatser rettet mod ofrene blev gjort bedre det er måske noget vi kan tage under en anden diskussion end lige den her der handler om lovgivning men vi synes i hvert fald det er vigtigt at adressere de to ting med de ord skal

udgangspunkt i en af de enkeltsager der virkelig fik debatten om det her bødeniveau strafniveau

en mor til et barn der havde været udsat for en blotter lagde et billede af blotteren på de sociale medier og som jeg husker det

moren en bøde på fem tusind

til blotteren det var vi altså rigtig mange der havde meget meget vanskeligt ved at forstå det er selvfølgelig to forskellige ting men jeg synes alligevel det er utrolig tankevækkende vi er glade for at der nu lægges op til at man får en højere bøde for at blotte sig og vi

kan se et bødeniveau på op til syv

og så er vi altså nødt til også at kigge på behandlingsmuligheder og om vi kan gøre et eller andet for at få folk

stille et ændringsforslag der går på at man ved siden af den bødestraf man får

børn det vil vi ikke finde os i forslaget vil

skærpe straffene for digitale sexkrænkelser og man lægger op til en strafferamme på to år

det er selvfølgelig et godt skridt i i den rigtige retning selv havde vi kommet med et noget højere bud

fordi vi altså også ser nogle meget organiserede sager hvor folk nærmest laver hjemmesider og samler de her billeder for at dele dem med andre det synes vi ikke på nogen som helst måde er

en væsentlig højere strafferamme der lægges op til

man virkelig havde mulighed for at få fat i kraven på dem der gør det her meget organiseret

end tre år men det kan vi tage en snak om i retsudvalget efterfølgende men det stopper selvfølgelig

hvordan politiet håndterer sagerne

er noget der er helt galt hvis man tror at man kan

udsætte andre mennesker for noget så ødelæggende vi støtter selvfølgelig

men vi regner også med at vi i løbet af udvalgsbehandlingen kommer til at udforske det meget nøje

sat op til fem tusind kroner en del af årsagen til at vi har det element til behandling i dag er helt givet den situation som også dansk folkepartis ordfører nævnte

en mor tror jeg lagde et billede af blotteren op på de sociale medier og fik en bøde der i hvert fald

mindst dobbelt så stor som den blotteren fik man skal selvfølgelig ikke

persondataovertrædelse vedrørende offentliggørelse på nettet

overtrædelse af straffelovens blotteriparagraf men når det så er sagt

kan jeg godt forstå at folk ryster på hovedet for man kan jo være med at sammenligne de her to straffe den ene overgår

under normale omstændigheder hvis man overhovedet kan

fem tusind kroner det kan vi i sagens natur fuldt ud tilslutte os den anden del af forslaget er ændring af straffelovens § to hundrede og fire og tres d

eller med en anden betegnelse digitale sexkrænkelser der er slet ingen tvivl om som også påpeget af socialdemokratiets ordfører

ikke bare er kommet for at blive det er i en desværre forrygende udvikling i den forkerte retning

den form for hadporno der udspiller sig når man laver kartoteker på eksempelvis uddannelsesinstitutioner og

det hører mildt sagt ingen steder hjemme det er noget der offentliggøres på nettet vi ved alle sammen at det næsten er en umulighed at få det fjernet fra nettet det offentliggøres over hele verden der er nogle ofre som får nogle

ar på sjælen som de aldrig aldrig nogen sinde kommer af med så på den baggrund er det

op her i folketinget og også at vi lader straffen stige

jeg høre på de foregående talere at der er forskellige

skal være her foreslår justitsministeren

jeg er knap så interesseret i selve strafferammen

forholdet mellem straffen og strafferammen altså undskyld man tager sig jo af og til til hovedet og

en person er blevet totalt maltrakteret og

udnytte strafferammen med fem og tyve procent eller noget i den retning altså jeg spørger mig selv hvad

før man når op i de højere lag

to år det kan vi fuldt ud tilslutte os vi håber da så også at domstolene kommer til at udnytte den

det er de grovere tilfælde vi taler om det er der hvor der er ar på sjælen som

venstre kan fuldt ud tilslutte sig det her

det her lovforslag indeholder to dele den første handler om blufærdighedskrænkelse i form af

en stærkt krænkende oplevelse for den forurettede specielt

måske ikke justitsministeriet

finder at det nuværende bødeniveau er for lavt det er jo

set justitsministeren fordi justitsministeriet er ministerens apparat jeg synes det

henvender sig direkte til til

er for lavt lavt og og enhedslisten er også positivt indstillet over for at

at hæve bødeniveauet og vi er på den måde positivt indstillet over for den del af forslaget jeg synes dog

vigtigt lige at anføre det som det kriminalpræventive råd skriver i deres høringssvar nemlig

at en skærpelse af bødestraffen for blotteri ikke vil have en forebyggende effekt eller medføre at ofre i højere grad vil føle at retfærdigheden er blevet genoprettet det kriminalpræventive råd peger på at man i stedet for kunne overveje at anvende såkaldt genoprettende retfærdighed som et supplement i sager om blufærdighedskrænkelse sådan at gerningsmanden igennem inkluderende og samarbejdende processer tager ansvar for den krænkelse den pågældende har forvoldt og det kriminalpræventive råd peger i den forbindelse på at undersøgelser viser at sådanne processer jo netop har en positiv kriminalpræventiv effekt og at risikoen for recidiv altså tilbagefald til kriminalitet

jo rigtigt så vi støtter at

hæve bødeniveauerne og i forlængelse af hvad andre ordførere har sagt men jeg synes også vi skal være opmærksomme på at hvis vi skal gøre noget der sådan for alvor

at gribe fat i i forlængelse af det som det kriminalpræventive råd skriver den anden del af lovforslaget handler om digitale sexkrænkelser i form af deling af billeder eller videoer med et seksuelt eller pornografisk indhold uden samtykke fra den afbildede

det udgør selvfølgelig også en alvorlig krænkelse af privatlivets fred og

ofte en alvorlig krænkelse af

det kan efterlade offeret i en meget ubehagelig situation og det kan give

gøre med et område hvor forbrydelsens grovhed er blevet værre i takt med den teknologiske udvikling og det er jo også

som ligger i forlængelse af et grundigt arbejde der er foregået i straffelovrådet

være sådan at den sandsynligvis også ville være tilstrækkelig hvis det dog var sådan at politiet fik rejst nogle flere sager altså hvis

at de rent faktisk ville blive dømt når der blev rejst sager så ville de mennesker nok fatte at man skal respektere kvinders rettigheder

og folk blev dømt og fik lov til måske

bruge lidt tid i et åbent fængsel

ni og tredive andre hvor der kun er en fængselsbetjent til de i alt fyrre i et åbent fængsel så ville man nok

en del domme på det område få en situation hvor flere mennesker ville indse at det her er hamrende

loven skal overholdes og at kvinders rettigheder og privatlivets fred skal respekteres

fra enhedslistens side handler det mere om

politiet til at tage de her sager endnu mere alvorligt

meddelt til alle i det her land som måtte kunne finde på at dele den slags billeder at det er hamrende ulovligt hvad de foretager sig

ikke ønsker at ændre på det strafbare gerningsindhold i straffelovens § to hundrede og fire og tres d sådan at nøgenbilleder af personer som befinder sig på

det kan jo ikke være rigtigt at billeder som er taget på en øde strand af for eksempel

efterfølgende kan blive brugt som hævnporno uden at man kan blive dømt for det det kunne

nogle billeder de har delt i fortrolighed med en de stolede på pludselig bliver spredt alle mulige steder hvor de

værst og mest uopretteligt selvfølgelig hvis det sker på nettet at billederne bliver lagt til offentligt skue der det er svært at forestille sig hvor ubehageligt negativt det kan påvirke et menneske og selvfølgelig ikke mindst et yngre menneske

aldersgrupper det er jo noget vi som samfund skal bekæmpe og derfor præsenterede regeringen

tidligere på året et udspil til at bekæmpe lige præcis det her fænomen ud over

indeholder udspillet også den strafskærpelse som vi behandler i dag vi hæver straffen for de groveste tilfælde af digitale sexkrænkelser og

og at man skal tænke sig så grundigt om at man lader være med at dele private billeder uden afsenderens samtykke så skærper vi også straffen for blufærdighedskrænkelse

det kan være meget krænkende at blive udsat for blufærdighedskrænkelse og det skal naturligvis straffes proportionalt alt i alt alt har vi altså at gøre med et lovforslag som markerer at vi som samfund ikke kan acceptere at folk udsættes for seksuelle krænkelser hverken i den virtuelle eller i den virkelige verden

vil man skærpe bødestraffen og og yderligere have en strafskærpelse på bødeniveau

strafferammer for digitale sexkrænkelser

er vi positive i alternativet men har stadig væk den opfattelse at

det måske ikke er det der hjælper noget men det vi lægger vægt på

forskellige høringssvar som blandt andet gør opmærksom på at ofrene

har svært ved at forstå at det er bødestørrelser

støtte at man hæver bødestraffen jeg synes dog at det er værd at bemærke som jeg også mener en tidligere ordfører gjorde svaret fra det kriminalpræventive råd som godt kunne tænke sig at man arbejdede videre med det der hedder genoprettende retfærdighed altså hvordan

man genopretter den skade som man har forvoldt ved at krænke

det er gennem inkluderende og samarbejdende processer at man skal tage ansvar for den krænkelse man har forvoldt

det har en positiv kriminalpræventiv effekt

risikoen for tilbagefald dermed reduceres

blotte sig blandt andet over for et barn kan have

derfor kunne vi godt tænke os at man også så på de mere forebyggende indsatser for hvordan man så kunne undgå at sådan noget her sker men altså vi kan vi kan bakke op om første del

anden del af lovforslaget handler om digitale sexkrænkelser

kommet med nettet det er noget af det som florerer i øjeblikket

det at få delt nøgenbilleder på nettet er

bygger på et grundigt forarbejde af straffelovrådet det var jo sådan vi godt kunne tænke os at strafskærpelser altid

vi i virkeligheden synes er allervigtigst og også vigtigere end selve strafferammen er jo politiets og anklagemyndighedens indsats det er beskrevet i høringssvaret og vi tror i virkeligheden det er det der først og fremmest skal til for at komme det her problem til livs

opdagelsesrisikoen og det at der simpelt hen bliver ført nogle sager så tror

så afgørende om det er en halv år eller to år eller

er nogle der bliver straffet og det rygtes i miljøet

er det der skal til men vi kan støtte begge

til den skade blotteren påfører offeret blufærdighedskrænkelser skal forebygges og hvis det sker

skal der falde en straf der kan mærkes

af en behandling af krænkeren

til lovforslagets anden del må vi bare konstatere at lovgivningen skal følge med tiden og den digitale udvikling grove krænkelser på nettet rammer mange mennesker i dag det kan sætte dybe spor hos dem der udsættes for hetz med udgangspunkt i seksuelle billeder samfundet skal vise at vi ikke accepterer hævnporno

persondataloven blotteren fik til gengæld en bøde på blot to tusind fem hundrede

for to små piger justitsministeren bad på

baggrund af sagen rigsadvokaten om at undersøge strafniveauet for blotteri her fandt man at blotteri almindeligvis straffes med en bøde på mellem to tusind og fire tusind

grovhed der bliver ikke i tilstrækkelig grad taget højde for den krænkelse som offeret udsættes for bødeniveauet er simpelt hen for lavt derfor foreslås det at bødeniveauet generelt fordobles for blufærdighedskrænkelser herunder blotteri ud over den fordoblede bødestraf for blotteri vil regeringen øge strafferammen og sætte fokus på digitale sexkrænkelser vi har i de seneste år været vidne til

øget fokus på digitale sexkrænkelser i medierne vi har hørt historier om gymnasieelever der deler nøgenbilleder

og lægger dem frit frem på nettet der har også været historier om unge i folkeskolealderen der har delt nøgenbilleder uden samtykke på grund af de sociale mediers

og internettets utrolige evne til at gemme på sådanne billeder kan disse handlinger være dybt krænkende og give ar for livet og forfølge den krænkede

der er brug for en målrettet indsats som kan dæmme op for dette problem

regeringen sit udspil til en skærpet indsats mod digitale sexkrænkelser som netop skulle sætte fokus på denne problemstilling

først og fremmest skal der indføres initiativer der kan forbedre forebyggelse og oplysning på området danskerne og især de unge skal vide at det har konsekvenser når man deler noget på nettet det har konsekvenser for den forurettede men det har også konsekvenser for gerningspersonen derfor skærper vi med dette lovforslag straffen for

alt i alt fornuftige initiativer som det konservative folkeparti

af nøgenbilleder uden samtykke fra den person som er på billedet

og bliver en rigtig alvorlig handling

kan sætte os ind i hvor dybt krænkende det må være når sådan nogle billeder af privat karakter bliver delt offentligt eller i den nærmeste omgangskreds det kan have store personlige konsekvenser og det kan efterlade varige ar

præsenterede regeringen i begyndelsen af året et udspil der sætter ind med en bred vifte af initiativer i kampen mod digitale sexkrænkelser det er et udspil der går på flere ben der er blandt andet sat fokus på forebyggelse og viden gennem en række oplysningsinitiativer eksempelvis på de sociale medier formålet med indsatsen har været at

til offentligheden at digitale sexkrænkelser er strafbare

at en overtrædelse har betydelige konsekvenser for både offer og

gerningsmand politiets og anklagemyndighedens behandling af sager om digitale sexkrænkelser er også blevet styrket der er eksempelvis blevet udarbejdet en vejledning til politikredsene om sikring af digitale beviser i sager om digitale sexkrænkelser med henblik på at styrke muligheden for

et tidligt tidspunkt at foretage den nødvendige bevissikring for den videre efterforskning og strafforfølgning det er desuden blevet gjort nemmere at anmelde digitale sexkrænkelser og politikredsene har øget deres fokus på brug af konfliktråd og offerrådgivning i sager om digitale

med lovforslaget her lægges der op til en strafskærpelse for de grovere tilfælde af digitale sexkrænkelser det kan være deling af billeder eller videoer af særlig krænkende karakter for eksempel fordi der foregår en seksuel aktivitet og det kan være deling af nøgenbilleder som er videregivet for eksempel til et helt gymnasium hvor den person som er på billedet er elev eller hvor billedet ligefrem er gjort offentligt tilgængelig på på internettet i sådanne tilfælde lægges der op til at straffen udmåles til mindst tres dages fængsel regeringen foreslår også at skærpe

bødestraffen for blufærdighedskrænkelser herunder blotteri og det gør vi fordi vi ikke finder at en bøde på to

kroner er høj nok hvis man blotter sig for eksempel for et barn blufærdighedskrænkelser i form af blotteri kan være en stærkt krænkende oplevelse for den forurettede og hvis det er

er det altså noget noget særligt formålet er at sikre at bødestraffen i højere grad afspejler den krænkelse af offeret der er forbundet med blotteri med de bemærkninger

for indlæggene her og jeg ser frem til den videre behandling og står naturligvis til rådighed for de spørgsmål der må være under

er det sådan at hvis der er et kærestepar som befinder sig på en øde strand

så kan det blive gjort straffrit sådan som loven er i dag også fordi der blandt andet har været en dom i vestre landsret som har stadfæstet det her princip og som har frikendt en person for netop at offentliggøre et billede

så er det bare jeg vil spørge justitsministeren hvad

bemærkninger til lovforslaget står følgende justitsministeriet vil senere i denne samling fremsætte et lovforslag der blandt andet skal følge op på den øvrige del af straffelovrådets betænkning og så nummeret om freds og æreskrænkelser og justitsministeriet vil i den forbindelse se på spørgsmålet om videre kriminalisering af videregivelse af nøgenbilleder

lad os nu tage det eksempel at der er en demonstration ude på gaden og at man vælger at gå nøgen i den

taget billeder af den så må man et sted forvente at det nok bliver delt er man nøgen på en strand hvor mange mennesker skal der så være før man kan forvente at det

rune lund vil stille nogle skriftlige spørgsmål om det i udvalgsbehandlingen så vi

er for en udfordring der er for det er ikke så ligetil og så er det jo så at vi ligesom sender signalet om at når vi skal til at diskutere freds og æreskrænkelser

så det er ikke af uvilje det er faktisk fordi det her ikke lige

og man klart kan vurdere at det her er hævnporno

det i dag alene fordi det er et billede der er taget i

anden form for offentligt rum kan siges ikke at være straffrit

men alene det faktum at billedet er taget i et offentligt rum også et

selvfølgelig komme med et lovforslag

er konventioner jo ikke uforanderlige de er udtryk for politiske forhandlinger og kompromiser

også vigtigt at vi ikke er berøringsangste

men at vi tværtimod er villige til at diskutere og udfordre konventionerne når der er et behov for det det gælder også den europæiske

regeringen er enig med forslagsstillerne i at der er behov for at se kritisk på den dynamiske fortolkning som gennem årene har

intentioner den diskussion er blandt andet relevant i forhold til udvisningsområdet hvor menneskerettighedsdomstolens praksis har stor betydning for danmarks muligheder for at udvise kriminelle udlændinge regeringen har derfor besluttet at sætte spørgsmålet om reform af den europæiske menneskerettighedskonvention på den internationale dagsorden det vil vi gøre under danmarks formandskab for europarådet under formandskabet vil regeringen blandt andet arbejde for at få skabt nogle værktøjer som sikrer at medlemsstaterne kommer mere på banen og har mulighed for at påvirke retningen når de oplever at menneskerettighedsdomstolens fortolkning er ude af kurs det er et ambitiøst og vanskeligt projekt for det bliver bestemt ikke en nem sag at få syv og fyrre lande til at blive enige

overbeviste om at andre lande ser nogle af de samme udfordringer som os og heldigvis starter vi ikke helt fra bunden for der er jo allerede en reformdiskussion i gang blandt europarådets medlemslande

der er også initiativer vi kan tage på et nationalt plan for at påvirke domstolenes fortolkning af konventionerne regeringen har derfor offentliggjort en række initiativer med henblik på i højere grad at kunne udvise kriminelle udlændinge jeg forstår at udlændinge og integrationsministeren forventes at fremsætte et lovforslag om initiativerne i denne folketingssamling lovforslaget forventes blandt andet at omfatte en ændring af udlændingeloven så det i lovbemærkningerne med udgangspunkt i praksis fra menneskerettighedsdomstolen fastlægges under hvilke omstændigheder kriminelle udlændinge i almindelighed kan udvises udvisningsarbejdsgruppen har vurderet at dette i et vist om end begrænset omfang kan medvirke til at flere kriminelle udlændinge udvises

det kan betyde at bare én yderligere kriminel udlænding bliver udvist så mener jeg at det er en god idé at der bliver fremsat et lovforslag beslutningsforslaget her lægger

op til at vi skal ophæve den såkaldte inkorporeringslov det er en lov fra nitten to og halvfems der inkorporerer den europæiske menneskerettighedskonvention i dansk ret beslutningsforslaget lægger desuden op til at alle henvisninger til den europæiske menneskerettighedskonvention eller danmarks internationale forpligtelser skrives ud af dansk lovgivning og at man reviderer lovgivningen hvor det fremgår af lovens forarbejder at en eller flere bestemmelser forudsættes administreret i overensstemmelse med

at regeringen fremover skal kunne føre den politik der er flertal for i folketinget blandt andet på udlændingeområdet men så er det også må spørge os selv er dette svaret på vores udfordringer er ophævelse af inkorporeringsloven en holdbar løsning på de udfordringer som vi står over for på konventionsområdet herunder i forhold til udvisning af kriminelle udlændinge det korte svar er efter regeringens opfattelse nej og jeg vil gerne forklare hvorfor

at forklare hvorfor ophævelsen af inkorporeringsloven ikke er en snuptagsløsning en ophævelse af inkorporeringsloven vil uanset hvad der står i beslutningsforslaget ikke ændre på at danmark fortsat vil være folkeretligt forpligtet

og vi vil også fortsat være forpligtet til at indrette dansk lovgivning i overensstemmelse

selv om inkorporeringsloven ophæves vil menneskerettighedskonventionen stadig kunne påberåbes for og anvendes af de danske domstole og andre myndigheder i forhold til afgørelsen af konkrete sager vil det derfor have en meget begrænset juridisk betydning hvis inkorporeringsloven ophæves det er ikke muligt at pege på nogen sager hvor inkorporeringsloven har gjort en forskel i forhold til domstolenes anvendelse af menneskerettighedskonventionen hertil kommer at danmark fortsat vil kunne indbringes for den europæiske menneskerettighedsdomstol og danmark vil være retligt forpligtet til at følge menneskerettighedsdomstolens afgørelser en ophævelse af inkorporeringsloven vil derfor reelt set ikke være en løsning på de udfordringer der er

har sletning af henvisninger til den europæiske menneskerettighedskonvention i anden dansk lovgivning eller i forarbejder en meget begrænset juridisk værdi fordi dansk lovgivning under alle omstændigheder skal administreres

dagsorden under det danske formandskab for europarådet regeringen har desuden offentliggjort en række initiativer med henblik på i højere grad at kunne udvise kriminelle udlændinge udlændinge men derimod er vi ikke enige i de konkrete tiltag der foreslås i beslutningsforslaget en ophævelse af inkorporeringsloven er ikke en holdbar løsning på de udfordringer som vi oplever med konventionen og det

vil så være udfaldet hvis regeringen efter at man har haft formandskabet står i en situation hvor intet har forandret sig hvad har regeringen tænkt sig at stille op hvis ministeren mener det

det at vi siger at nu tager vi det på os vi mener

jo at der er rum for at

ind i udlændingeloven så vi kommer endnu tættere på på praksis der mener vi

der sker også noget de seneste domme fra menneskerettighedsdomstolen

man jo faktisk se at hvis et land

efter min mening en positiv proces i den rigtige retning også hos

vil stille os selv ringere i den sammenhæng nu er dansk

justitsministerens hovedargument

ikke afholde en fra at sige at der måske

en dynamisk fortolkning fra domstolens side gør

noget at komme efter og det er også derfor vi laver en en lovændring her i folketinget men jeg synes faktisk det er vigtigt og regeringen synes det er vigtigt at vi

retsorden og at vi står fast på menneskerettighederne og så tror jeg det er vigtigt at vi som politikere

er en opbakning i befolkningen

troet at det var det ministeren ville lægge vægt på i sin tale det var det så ikke det var at dansk folkepartis forslag ikke ville have nogen betydning det synes jeg altså er en besynderlig tilgang for

hvis regeringens principielle holdning er den at vi skal forsvare det eksisterende menneskerettighedssystem så er det vel ikke afgørende om dansk folkepartis

og så har jeg selvfølgelig kommenteret beslutningsforslagets indhold det synes jeg da

også stå på det synspunkt der siger at hvis vi har en domstol der fortolker bredere bredere og bredere så risikerer vi at miste en befolknings opbakning og det er jeg faktisk meget bekymret for så når regeringen har sat sig

befolkningen ikke kan se sig selv i

huske justitsministeren på at institut for menneskerettigheder

påpeget at der er masser af muligheder for at stramme op hvis det er det man ønsker i forhold til at udsende kriminelle

den europæiske menneskerettighedsdomstol

har set af domme herhjemme der har vi jo så sagt som regering at det

hvorfor skulle en domstol i strasbourg dog bestemme hvilke aftaler vores egen fagforening lavede med mestrene de virksomheder måtte da selv bestemme hvilke aftaler de ønskede at indgå og hvad ragede det en masse dommere der aldrig havde sat fødderne i danmark og da slet ikke på et stillads i danmark den dom provokerede mig og gør den stadig ligesom det provokerer mig at vi på grund af fortolkningen af konventionen har besvær med at udvise kriminelle udlændinge vi har endda problemer med at udvise rumænere til afsoning i deres eget hjemland et eu land det er vanvittigt ligesom det er vanvittigt at vores undtagelse fra tilknytningskravet på området for familiesammenføring pludselig også er i strid med menneskerettighederne det udvander betydningen af menneskets grundlæggende rettigheder når jeg tænker på menneskerettigheder

trediverne hvor kontinentets nye demokratier viste sig at være mere skrøbelige end de fleste havde forestillet sig retsopgøret i nürnberg handlede ikke kun om retfærdighed for ofrene det handlede først og fremmest om at hele europa havde behov for at lukke døren eftertrykkeligt ind til hitler med de efterfølgende bindende aftaler om menneskerettigheder satte europa en kæmpestor lås på den dør dagens vigtige og relevante diskussion om den europæiske menneskerettighedskonvention må efter vores opfattelse tage det her historiske udgangspunkt der er et åbenlyst behov for at begrænse det virkeområde som domstolen med årene har tiltaget sig magt over ligesom der er et rimeligt og et demokratisk grundlag for at diskutere selve indholdet af den retspraksis der er udviklet gennem årene med henblik på at ændre den her praksis konventionen og domstolen taber folkelig legitimitet i de her år og det skal vi tage meget alvorligt

er opgaven at genetablere den tillid til menneskerettighederne ikke at fjerne rettighederne

det her beslutningsforslag derfor ikke den rigtige vej det efterlader flere spørgsmål end det besvarer først og fremmest skaber det usikkerhed om den danske position på området det undergraver den internationale retsorden som vi alt andet lige som den lille dreng i skolegården har en interesse i at fastholde

frustrationen vi har den selv men nu gælder det om at holde hovedet lidt koldt danmark har nu formandskabet i europarådet

et forsøg på at samle en lang række meget forskellige lande om en række ændringer af praksis på området hvis vi midt i den her proces pludselig vedtager det her forslag fra

falder hele det her udmærkede diplomatiske arbejde til jorden endelig er det værd at huske på hvad justitsministeren sagde sidst vi diskuterede den her sag i folketingssalen nemlig at en ophævelse af inkorporeringsloven uanset hvad der står i beslutningsforslaget ikke vil ændre på at danmark fortsat vil være forpligtet til at overholde menneskerettighedskonventionen og at

fortsat vil være forpligtet til at indrette dansk lovgivning i overensstemmelse med konventionen om menneskerettighedsdomstolens praksis ministeren gentog det samme for kort tid siden vi diskuterer i

meget gerne hvordan vi konkret kan begrænse de negative følger af domstolens alt for dynamiske fortolkning af konventionen og vi er også indstillet på at være meget kreative for at sikre udvisning af kriminelle udlændinge sikre afsoning i andre eu lande og sikre at udlandsdanskere har mulighed for at vende hjem med deres udenlandske ægtefælle men vi kan ikke støtte at vi skriver konventionen ud af dansk lov med de ord vil vi

nemlig udvisningen er rumænere til fængselsceller på mindre end tre m² per person

hvor ligger problemet så ligger det i at vi har en domstol som definerer

som torturlignende vilkår hvis man skal være indespærret

der gør at en hvilken som helt rumæner kan komme hertil men hvis vedkommende begår kriminalitet kan vi ikke sende vedkommende tilbage fordi der er lande i eu der overtræder menneskerettighederne hvad er egentlig problemet

eu land tilsyneladende ikke er i stand til at skabe afsoning under nogle rimelige forhold og at det derfor kan være sådan at man som rumæner kan tage til danmark og begå kriminalitet og vi ikke er i stand til at udvise dem til afsoning i deres eget hjemland det er grotesk det vil jeg holde fast i det er nødt til at være sådan at alle eu lande som udgangspunkt kan have et fængselsvæsen som lever op

europæiske menneskerettighedsdomstol i strasbourg

eu tillader

med den europæiske menneskerettighedsdomstol jeg synes det hele bliver blandet sammen i en stor pærevælling og det efterlader altså en med det indtryk at det her ikke bliver taget særlig seriøst jeg synes det er meget vigtigt at insistere på at man ikke kan tilbagesendes til torturlignende forhold uanset om man kommer fra et eu land eller

kender dem i dag det ændrer dog ikke ved at vi i venstre tror på at de internationale konventioner i det store hele gavner både danmark og verdenssamfundet danmark har derfor en klar interesse i et stærkt internationalt sammenhold og retsorden herunder respekt for menneskerettighederne og det kræver nu engang at vi lever op til de konventioner som vi selv har skrevet under på som jeg ser det

behov for fælles spilleregler og hvis vi som enkeltland bare melder os ud hvordan kan vi så nogen sinde være kritiske over for nogle at de overgreb der sker i andre lande

vi også at der har været en række uheldige sager hvor især artikel otte i den europæiske menneskerettighedskonvention i praksis har gjort det umuligt at udvise hårdkogte kriminelle den her gruppe af mennesker har ingen interesse i at respektere vores samfund

integrere sig i vores samfund og de beskytter sig

dansk folkepartis holdning om at vi skal forholde os kritisk til den måde som konventionerne bliver fortolket på men det er altså ikke det samme som at indholdet i beslutningsforslaget her og en total udskrivning af

dansk lovgivning er vejen frem som jeg ser det

vi behov for en højre og venstrebegrænsning eller anderledes

agere så kan man diskutere hvor

men vi kan ikke bare fjerne systemet

vil kalde et civiliseret verdenssamfund og i retning af decideret anarki og det tror

nogen der har behov for eller ønske om regeringens kritiske blik på konventionen viser sig blandt andet i regeringsgrundlaget hvor det fremgår at vi vil undersøge hvordan den europæiske

menneskerettighedskonvention fungerer i dansk lovgivning og om der er noget man kan gøre

af det arbejde som sker lige nu under danmarks formandskab af europarådet ministeren var også inde på at vi er ved at kigge på en række initiativer der skal

meget frustreret når man hører om de her sager

medlem af levacovic familien der er er vist ud af landet af dansk politi

kroatien så helt slemt er det heller ikke jeg kunne også læse i artiklen at jura levacovic som han hedder er det fjerde medlem af danmarks mest kriminelle familie som nu er blevet udvist

bliver udvist så har vi også sagen om danny abdalla

er dog i hvert fald blevet idømt

forvaring og det vil sige at han kommer til at være væk fra det danske samfund i meget meget lang tid

vi er tilfredse med det arbejde som regeringen har gang i og derfor kan vi ikke støtte indholdet i beslutningsforslaget som det ligger her

marcus knuth ikke finder det underligt

alle de muligheder som danmark og skiftende regeringer i danmark det er ikke bare den nuværende det er også den forrige den forrige og

gøre noget ved det her problem som man synes

komme med en indsigelse jeg har spurgt om hvor tit man har gjort

det havde man vistnok gjort i et tilfælde ellers har man ikke gidet beskæftige sig med det man har mulighed for at præge valget af dommere det er

man har kunnet tiltræde en konvention som letter adgangen

i virkeligheden en stor harmdirrende kritik

maj måned så jeg lægger mit fokus på at kigge fremad

nu

sker intet fra danmarks en

harmdirrende kritik af at de er gået for vidt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol altså

for eksempel at kigge på artikel otte

helt ude i hampen jeg er stolt af det arbejde

skrive den europæiske menneskerettighedskonvention ud af dansk lov nok et af de dårligste forslag som dansk folkeparti har

og det siger trods alt ikke så lidt

grunden til det

tre ting som jeg vil nævne her det er for det første at det bygger på en række forkerte antagelser

har forhindret udvisningsdømte kriminelle i at blive udsendt fra danmark

det andet nej det er ikke rigtigt at den danske grundlov sikrer respekten for menneskerettighederne på samme måde som den europæiske menneskerettighedskonvention tag nu bare den mest ultimative menneskeret retten til ikke at blive frataget livet gennem dødsstraf er det sikret i den danske grundlov

for en eller en forbrydelse eller hængt eller guillotineret eller hvad ved jeg sikret i den danske grundlov næh det er det ikke

nyere tid i hvert fald siden den sidste grundlovsrevision at der eksisterede muligheden jo rent faktisk for anvendelse af dødsstraf

menneskerettighederne i den danske grundlov det vil sige

menneskerettighedskonventions indskriven

hvis man vil menneskerettighederne det vel nu bemærker folk jo at jeg tager udgangspunkt i at det forslag der ligger fra dansk

har den hensigt som dansk folkeparti rent faktisk ønsker med det så kan vi diskutere med

at forholde mig respektfuldt til det indhold der er i det forslag og den tankegang

at danmark ikke er en isoleret ø i verden

vi har en interesse i at menneskerettighederne også gælder for de langt mere end ni og halvfems procent af jordens befolkning som ikke bor i danmark

baseret på videnskab det er baseret på moral

set er ligeglad med med hvordan folk har det uden for danmarks grænser så er det selvfølgelig ikke et særlig vigtigt argument det har ikke nogen særlig gyldighed hvis man til gengæld grundlæggende mener at vi er på én klode

umistelige rettigheder som beboere på denne klode kald det universelle menneskerettigheder

betale en høj pris hvis det bliver gennemført og

nu taler jeg ikke om alle de fordele som den europæiske menneskerettighedskonvention og den europæiske menneskerettighedsdomstol har givet den danske befolkning omkring retssikkerhed her i danmark

det kan vi eventuelt komme ind på jeg jeg taler til gengæld om de overgreb som danske borgere vil blive udsat for

er der virkelig nogen som tror at vi kan udskrive den europæiske menneskerettighedskonvention af dansk lov med

det resultat som dansk folkeparti ønsker uden at andre lande

som en anledning til at forklare at

beslutninger i deres parlamenter for eksempel om at genindføre dødsstraf tillade tortur eller anden nedværdigende behandling af folk jeg er i hvert fald hundrede procent sikker på at tyrkiets islamistiske præsident vil sidde i sit store sultanpalads og klappe

bliver vedtaget og han er måske ikke en jeg synes vi skal satse på at glæde alt for meget

i klemme i takt med at menneskerettigheder bliver nedgraderet og afskaffet i landene omkring os

hvor værnet mod det ikke er eu

som kommer i klemme rusland eller det er familiefaren som bliver uretmæssig tilbageholdt under en ferie

er ikke hentet fra månen de er hentet fra virkeligheden og med dansk folkepartis forslag

det der står i selve forslaget i stedet for at have en anden formdiskussion men

man ville jo ikke se dødsstraffen blive genindført

fremstilles hele det her konventionsspørgsmål

der lige pludselig være et flertal i folketinget for at indføre ting som vi gudskelov blev færdige med for mange år siden såsom dødsstraf jeg tror ikke engang at der findes et medlem af folketinget

mig bekendt der kunne gå ind for dødsstraf så jeg synes et

om ting der vil falde ned i hovedet på os

hvis det skulle ske hvad tænker ordføreren

var min pointe hvis vi har den grundlæggende antagelse og vi siger vi har ikke nogen menneskerettigheder vi er enige om og som skal gælde i alle lande

tale om nogen vi ikke har tilsluttet os

er op til det nationale parlament at afgøre så kan det nationale parlament i tyrkiet altså vedtage at

dødsstraf i tyrkiet og de kan for den sags skyld også vedtage at indføre tortur og det nationale parlament i polen kan gøre det samme og det rumænske parlament kan skære fængselscellernes

at ramme de mennesker som en gang imellem rejser til de lande eller på en eller anden måde kommer i konflikt med de landes lovgivning måske fordi de har gjort noget galt måske fordi de intet har gjort galt for langturschaufføren der uretmæssigt bliver anklaget for en trafikforseelse

er da ikke det ikke det her der bremser ham hvis man ser på hele det generalieblad af uhyrligheder den mand kunne finde på

i hviderusland derfor er hviderusland ikke medlem af europarådet

og den forudsætning blev man nødt til at acceptere ellers kunne man holde sig væk og de ønskede at være med

vil acceptere at man genindfører dødsstraffen det

et flertal af tyrkere som ikke ønsker at få afbrudt forbindelserne til europa

i politiken den syttende januar i år og den otteogtyvende

blandt andet jonas christoffersen der er direktør

menneskerettigheder at det er ganske legitimt at diskutere menneskerettighederne på den måde kan man jo altså sige at det beslutningsforslag vi diskuterer nu skriver sig ind i

relevant og igangværende diskussion

derfor må man jo hilse beslutningsforslaget velkommen det er nødvendigt at diskutere

den politik som der er enighed om at føre i danmark en af de sager som

anders henriksen tager op i kronikken fra januar i år

kriminelle udlændinge det der er hans synspunkt er at det er noget der

af menneskerettighederne og det er selvfølgelig en situation

flyttet sig for langt væk fra de formål der ligger bag konventionen

også det regeringen har sat sig selv som mål i forbindelse med danmarks formandskab

og jeg håber selvfølgelig at det er et projekt som kommer til at lykkes

hvad angår selve beslutningsforslaget

er spørgsmålet jo også om det vil have den

at skrive konventionen ud af dansk lovgivning der er nogle fortolkningsproblemer og dem har jeg drøftet tidligere og det har de fleste andre ordførere også gjort

som vi gør med vores formandskab i europarådet det er i danmarks meget klare interesse at der er en international retsorden som flere

store juridiske betydning at tage henvisninger til konventionen ud af lovgivningen fordi

medunderskrivere af den europæiske menneskerettighedskonvention

jeg tror at hvis man skal videre med den her diskussion

dansk folkeparti vil interessere sig for

menneskerettighedskonventionen blev jo til i årene lige efter anden verdenskrig som herre mattias tesfaye også sagde og de mennesker som skrev den havde jo anden verdenskrig i meget frisk erindring og derfor er der i flere af artiklerne nogle ret

markante bestemmelser om hensynet til statens sikkerhed og den offentlige orden der er stykke to i artikel otte stykke to i artikel ni stykke to i artikel ti stykke to i artikel elleve og så er der hele artikel femten om offentlige faretilstande og artikel seksten om udlændinges politiske virke

bestemmelser om statssikkerhed er faktisk en løftestang for at man kan føre

har de afvejninger som et meget bredt flertal i befolkningen ønsker sig

der er afsagt en dom af den europæiske menneskerettighedsdomstol fordi det er en fare imod den offentlige sikkerhed østre landsret

familiesammenføring hvor det også er statens økonomiske sikkerhed der spiller en rolle så hele spørgsmålet om statssikkerhed ligger begravet her og er nok en

og derfor håber jeg at vi ved en senere lejlighed kan få en konstruktiv diskussion af det men vi kan altså ikke støtte

jeg kan indlede med at sige at alternativet ikke kan bakke op om forslaget det kunne vi heller ikke sidste år da dansk folkeparti fremsatte et lignende forslag

jeg synes faktisk at det er et bekymrende forslag

ud af dansk lovgivning de er jo skrevet ind i sin tid fordi

de netop er til for at beskytte den enkelte borger mod

det er egentlig ret tankevækkende som jeg forstår

mener dansk folkeparti at dansk lovgivning altid skal være hævet over alt andet også menneskerettighederne

jo helt enig i at nationalstaterne skal kunne føre den politik de har opbakning til i befolkningen så længe man ikke krænker borgernes grundlæggende rettigheder menneskerettighederne blev jo til på baggrund af en ret vigtig erkendelse nemlig den at nationalstaternes lovgivning

og beskytte en i stedet for krænker ens basale frihedsrettigheder igennem tiden har har vi jo set flere eksempler

på demokratisk valgte magthavere som når de har fået magten sætter menneskerettighederne og magtens tredeling ud af kraft og dermed i virkeligheden bruger magten til at indskrænke individets frihed

og autoritær politik derfor er grundtanken bag menneskerettighederne netop

sådan at dansk folkeparti ikke anerkender at den enkelte borger har krav på rettigheder som beskytter den enkelte borgers krav mod illegitime angreb og indgreb

begår overgreb mod individet og vi ikke har et sæt fælles rettigheder som går på tværs af landegrænser hvem skal så forhindre overgrebet hvem skal holde staten

hvor vores rettigheder er juridisk forankret og så har vi den europæiske menneskerettighedsdomstol som sikrer de rettigheder og holder medlemsstaterne ansvarlige

så kan læse af forslaget at det er affødt af at forslagsstillerne mener at konventionen er til hinder for den udlændingepolitik som man gerne vil føre sammen

drejer sig mere specifikt om nogle konkrete sager hvor konventionen tages til indtægt for at man ikke kan udvise kriminelle udlændinge se det synes jeg jo er en helt legitim holdning at have at man ønsker den diskussion om det forholder sig sådan

det er rigtigt at konventionen også gælder for mennesker der har brudt loven og det er jo lige præcis det der er omdrejningspunktet menneskerettighederne gælder for alle mennesker også dem vi ikke kan lide også dem vi ikke er enige med og menneskerettighedskonventionen er jo så ikke til hinder for at vi kan udvise kriminelle udlændinge det har tal fra institut for menneskerettigheder og justitia vist der handler det i virkeligheden om den danske domstols fortolkning af menneskerettighedskonventionen

så er der argumentet om at den europæiske

er fra en anden tid og ja det er fuldstændig rigtigt den har nogle år på bagen men jeg mener bestemt

aktuel og jeg mener

den arbejder med en dynamisk fortolkningspraksis hvilket betyder at den fortolker

glimrende tale om at det her

det ikke handler om

dynamiske udvikling af rettigheder

handler om at skrive menneskerettighederne ud

i hele danmark

det synes jeg også er

jeg synes det vidner om en iver i den strammerkonkurrence der har fundet sted

forsøg på

tidligere ordførere blandt andet herre marcus knuth fint redegjorde for

anden verdenskrig blev givet i form

befolkningsgruppe alene på grund af deres etnicitet

forfølge os måske fordi vi er danskere eller fordi vi er kvinder

at alle mennesker er lige meget værd

i danmark er vi ligeglade

gerne vil løse

det er meget meget svært

den slags og de skal ikke ud med badevandet

men ikke for andre og så er det jo grundlæggende ikke menneskerettigheder og det kommer jeg aldrig nogen sinde

sønder og sammen han mener vist nærmest at det er imod den kristne tankegang at man har menneskerettigheder fordi det er imod den kristne næstekærlighedstankegang at man har sådan nogle rettigheder som man skal have over hele verden

for så vidt logisk i forlængelse af det jeg skal ikke gå ind på

blot sige at jeg er enig med de ordførere der har påpeget at det er

vi fra dansk side vil gå enegang

set altid har har ment fordi vi er et åbent samfund at det er en fordel med internationale regler et internationalt retssystem

forhold til menneskerettigheder og det

søndergaard havde nogle glimrende praktiske eksempler på hvordan danske borgere

glæde af det hvis de kommer i klemme i udlandet og at det jo vil være katastrofalt for de mennesker hvis vi gik med på den her galej men heldigvis er der heller ikke et flertal for dansk folkepartis beslutningsforslag det hører mere til i

forslaget kommer med baggrund i især konventionens artikel otte der flere gange har været til hinder for en udvisning af kriminelle udlændinge som enhver ellers ville mene burde være udvist jeg er heller ikke helt tilfreds med især domstolens rolle et er at

indgår i en konvention der har til formål at sikre og udbrede menneskerettigheder i

så vi også har en fælles referenceramme referenceramme for grundlæggende rettigheder i europa noget andet er den dynamiske fortolkningsstil der

af strasbourg vi ser at konventionen i stigende grad fortolkes ekspansivt så den i dag giver en rettighedsbeskyttelse som slet ikke var tiltænkt da den oprindelig blev indgået domstolen har også været udsat for kritik fra danske og nordiske eksperter som mener at domstolens domstolens fortolkningsstil

dansk retspraksis og at man næsten kan sige at domstolen skaber ret og ikke blot anvender ret den danske lovgivningsmagt og retsvæsen bliver sat ud af spillet når danske dommere er tvunget til blindt at følge afgørelser fra en international domstol det skal vi se på til gengæld vil det have en begrænset effekt at skrive konventionen ud af dansk lov vi vil stadig være retligt forpligtet til at følge domstolens afgørelser dansk lov skal stadig administreres i overensstemmelse med vores internationale forpligtelser

reelt slet ikke være en løsning på de udfordringer der er

danmark har en klar interesse i en stærk international retsorden herunder respekt for menneskerettighederne regeringen ønsker at indgå i et aktivt internationalt samarbejde og overholde de internationale konventioner som danmark har tilsluttet sig men der står også at der imidlertid er behov for at se kritisk på den måde

dynamiske fortolkning har udvidet rækkevidden af den europæiske menneskerettighedskonvention det gør vi ved at tage udfordringen op i europarådet vi skal have nogle værktøjer der sikrer at nationalstaterne får mere indflydelse på retningen af

menneskerettighedsdomstolen vi ønsker også en retstilstand hvor vi har mulighed for at hjemsende kriminelle udlændinge som ikke har ret til at

være her de skader først og fremmest de

der vil danmark og det er dem der først bliver skadet af deres tilstedeværelse de skader vores tryghed og sammenhængskraft og troen på et fredeligt og lovlydigt liv i danmark men det vil ikke have nogen reel betydning at skrive konventionen ud af dansk lov

i stedet se mere grundlæggende på konventionens og domstolens rolle

ændres af et flertal i folketinget sådan indleder vi vores forslag der har til hensigt at få regeringen til at fremsætte forslag om at få den europæiske menneskerettighedskonvention skrevet ud af

kan være i forhold til kriminelle

familieliv kriminelle som intet har at gøre i danmark men som i høj grad har krænket danskerne har krænket vores følelse af retfærdighed og som ikke skal være

hele situationen med tålt ophold som også er noget der er dybt problematisk for

har vist at det her er dybt dybt problematisk det må være sådan at dansk lovgivning har forrang frem for alt andet frem for konventioner for ellers mister danskerne grundlæggende tillid til det her system konventionerne

også en anden ordfører der var inde på

det giver

i mange tilfælde ikke særlig meget mening jeg tror jo ikke på at danmark pludselig bliver et uciviliseret land fordi vi tillader os at lade folketinget bestemme mere jeg tror faktisk på at det der gør danmark til et civiliseret land er at vi har et godt system at vi har et folketing der faktisk er i tråd med vælgerne i forhold til de ønsker og behov der måtte være i befolkningen det

set ikke noget med konventioner at gøre det har noget med danskerne at gøre

jeg skal også takke de mange ordførere for de forskellige bemærkninger og jeg kan jo også konstatere at forslaget bliver læst utrolig forskelligt

nærmest ville falde ned i hovederne på os hvis man vedtog det her forslag fordi det jo kunne betyde at

mærkelige ting sjove ting jeg kender ikke et eneste folketingsmedlem der kunne finde på

altså andre ordførere der har sagt

afviste man også forslaget så der er altså må man sige temmelig divergerende holdninger i den retning

menneskerettighederne var gode fordi det gav homoseksuelle nogle rettigheder og der synes jeg jo det er værd at huske på

vil være et gigantisk flertal i folketinget for lige præcis at opretholde de rettigheder

set betinget af at der er et folketingsflertal der måtte ønske det på den måde og

jo ikke en beskyttelse som konventionerne kan give

det kunne være moses der havde båret på ned fra bjerget

så hellige er de her konventioner efterhånden blevet og det synes jeg er problematisk

det forhindrer en sund men også kritisk debat om hvordan vi indretter vores samfund og det er der ikke nogen der har

fagforening mener man ikke det var meget godt dengang helge dohrmann fra fremskridtspartiet fik gjort op

forbuddet mod parabolantenner som vi jo rent faktisk havde op til midten af

i hånden mener dansk folkeparti ikke også det var meget godt dengang jens olaf jersild fra danmarks radio kunne gå til

i strasbourg og få fastlagt at det altså var lovligt at vise udsendelsen om grønjakkerne på trods af den danske racismeparagraf

ytringsfriheden ved ikke at tillade at man kunne tage tv serier ned vi knægtede foreningsfriheden ved at

fagforening og vi knægtede ytringsfriheden ved at forbyde en tv journalist

vedrørende aktuelle historier om situationen

østerbro og nørrebro dengang med grønjakkerne så det er bare tre eksempler på at danske domstole og det danske folketing krænkede

den europæiske menneskerettighedskonvention er jo en del af dansk lovgivning

af europarådet afskaffe vores tilknytning og opsige den europæiske menneskerettighedskonvention det kan vi gøre den dag i morgen

man ikke det for det er jo det eneste der kan ændre det når et flertal her i folketinget valgt af de danske vælgere har truffet en beslutning om at den europæiske menneskerettighedskonvention er en del af dansk lovgivning så er det jo en del af dansk lovgivning

et flertal for at vedtage noget andet det kræver bare at man melder sig ud

af dansk lovgivning så man sørger for at det er os der

det her folketing vedtaget det lægger vi til grund derfor skal danske domstole også respektere de afgørelser som er truffet hvis vi ikke vil det er

og den består i at melde sig ud af europarådet og

det komme fra nye borgerlige og flere og flere partier vil

det vi diskuterer eller i hvert fald det spørgsmål jeg stiller er hvorfor stiller man ikke et forslag om at udtræde

man skriver konventionen ud af dansk lovgivning

og er blevet enige om en model som vi som aftaleparter her i

folketinget har valgt at følge og som vi nu

til en mulighed for at være sammen med dem man holder af familie og venner og ikke mindst til at slappe af og lade batterierne op vigtigheden

at holde ferie og kunne slappe lidt af er jo

ikke noget vi tænker over til daglig

den travle hverdag på arbejdsmarkedet

før de har ret til at få betalt ferie og mange af de unge har jo udgifter som alle andre og som nyansatte heller ikke nødvendigvis altid den højeste løn derfor er der mange af dem som

ikke at holde ferie det første år

denne lov heldigvis rette op på det bliver sådan at vi får et nyt begreb som

samtidighedsferie alle kan fremover få deres ferie med det samme så den gruppe jeg snakkede om før

samme optjening dog bliver ferieåret ændret til at gå fra september

til den enogtredivete august så det passer ind i det feriemønster der er i dag og samtidig har man lavet en overgangsordning så dem der har været på arbejdsmarkedet

vil få den samtidighedsferie

engang forlader arbejdsmarkedet for at vende tilbage til min start så synes jeg

en rigtig god ferielov som et meget stort flertal på tværs af partierne rent

ikke længere står i en vanskelig situation og ikke kan holde ferie et helt år og fordi arbejdsmarkedets parter endnu en gang har vist den danske model når

blevet enige om noget som de var meget meget enige om

set parterne være så enige om noget som de er i den her sag

dårligt stillede familier en god ferieoplevelse dette arbejde ser

dækket ind igen så de her familier stadig væk kan få en ferieoplevelse selv om der er færre kroner i

at lønmodtagerne får den ferie

optjent så med disse ord glæder

lovforslag vi også her skal diskutere nemlig l en hundrede og sytten jeg vil bare spørge ordføreren om ordføreren er opmærksom på at konsekvensen af det lovforslag er at

den enkelte lønmodtager bliver pålagt

låne arbejdsgiverne de fem ugers ekstra feriepenge der spares op i overgangsperioden lige når man opstarter ordningen og at låne arbejdsgiverne de penge i helt op til tres år afhængigt af

pågældende lønmodtager forlader arbejdsmarkedet det bliver et samlet lån for alle lønmodtagerne til arbejdsgiverne på cirka fem og halvfjerds milliard kr som lønmodtagerne tvinges til at låne arbejdsgiverne det siger jo sig selv at det vil

give arbejdsgiverne muligheden for en kæmpemæssig rentefordel i og med at de kan låne pengene så længe

at betale til arbejdsgiverne hvad har arbejdsgiverne gjort siden de åbenbart har gjort sig fortjent til at få en julegave

ingen ændring så er jeg

der må herre finn sørensen og enhedslisten også lige prøve at tænke sig lidt om for

der skal betales i den overgangsordning mener herre finn sørensen og enhedslisten virkelig

af fem og halvfjerds milliard kroner i rigtig rigtig mange år for det betyder jo at helt frem til to

vil arbejdsgiverne have en samlet gevinst fordi de også bliver kompenseret på anden vis på et eller andet sted mellem en

det er gevinsten for arbejdsgiverne er det virkelig nødvendigt at gøre det kunne man ikke have fundet en anden overgangsperiode der var mere rimelig så den enkelte lønmodtager faktisk kunne få sine penge for det er jo det vi lige skal holde fast i

hvorfor skal arbejdsgivere have lov til at lege med dem

det er rigtig rigtig godt så jeg deler ikke den bekymring som herre finn sørensen har og jeg vil stadig væk med det sidste ord her glæde mig rigtig meget over en ny ferielovgivning og sige

for en del år siden fastsat at et minimumsbeløb

kunne udbetales uden nogen som helst problemer og vi fik også gennemført at man kunne søge om

gjorde at man ikke kunne sikre at der blev udbetalt mere nu kommer eu så

den forbindelse siger de så at man skal have fire uger hvor man kan afholde ferie og den sidste uge

den første september så lige nu

den situation at eu siger at man egentlig godt kunne udbetale mere

det her er en rigtig god ordning det er

ekstra uge overført til året efter

september to tusind og tyve med fuld indfasning september to tusind og

tyve fordi man flytter hele ferieåret fra

ordning for lønmodtagerne og vi sikrer at de

dem kom ud og derfor er vi også udmærket tilfredse med det

og det støtter vi helt helt op om

det er en god ting der bliver også taget højde for at

kunnet

at der kan være nogle der måske nok er

ferie i overgangsåret

i arbejdsgiverens kapitalbeholdning i helt op til tres år afhængig af hvornår lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet er

de midler der er indefrosset og fonden etableres under lønmodtagernes dyrtidsfond som varetager fondens opgaver

der er arbejdsgiverens indberetning om tilgodehavende feriemidler og fonden vil udbetale de tilgodehavende feriemidler reguleret med en årlig tilskrivning til den enkelte lønmodtager når den pågældende

det er helt fint vi kan ikke bare sådan sige at nu skal der dobbelte feriepenge ud på en måned jeg ved godt at herre finn sørensen gerne vil have at der bliver smidt

måde at de arbejdsgivere

de fem ugers ekstra feriepenge selv i op til tres år

tvunget til at låne sin arbejdsgiver fem uges feriepenge i op til tres år

efter ferielovudvalgets egne beregninger at de private arbejdsgivere

cirka fem og halvfjerds milliard kroner at lege med i op til tres år man behøver ikke være verdensmester i hovedregning for at kunne se at det giver en kæmpemæssig rentefordel til arbejdsgiverne af den simple grund at de kun skal garantere at de feriepenge de har fået

udbetale feriepenge

bevare arbejdspladserne og sikre at lønmodtagerne har arbejde

afholde deres ferie som de skal

herre

skulderen for et grundigt stykke arbejde der er allerede redegjort for forslagenes

eu krav og de vil også skabe en langt mere fleksibel rimelig og gennemsigtig ferielov uanset om man er ny eller garvet på arbejdsmarkedet

for at holde ferie derfor er rimeligt at vi giver nye og tilbagevendte på arbejdsmarkedet ret til betalt ferie fra første arbejdsdag overgangen til samtidsferie betyder i det hele taget at det bliver langt nemmere for

navigere i feriesystemet for med de nye regler skal man næsten ikke kunne meget andet end at lægge to og to sammen en måneds arbejde giver to

som kan bruges allerede næste måned det skal være nemt og enkelt at holde ferie og det bliver det med det her forslag

mig over at forslaget angriber den helt absurde problemstilling

at mange danskere hvert år går glip af deres egne feriepenge fordi de farer

i arbejdstagernes og skatteborgernes

gøre det ganske kort hvad angår den anden del af forslaget nemlig forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

er til gavn for alle parter lønmodtagerne får sikret tilgodehavende feriepenge

så alt i alt er jeg overbevist om at forslagene sikrer en moderne og fleksibel ferielov som tager hensyn til både lønmodtagere arbejdsgivere og eu krav derfor støtter venstre forslaget

kommer ind på arbejdsmarkedet hvert år får mulighed for at holde ferie i samme år som de opsparer feriepenge i det betyder også at lønmodtagerne generelt får deres feriepenge langt hurtigere i stedet for

i længere tid det er jo så bare ærgerligt at det sker på baggrund af kritik fra

kommissionen sådan noget burde vi kunne finde ud af selv men bedre sent end aldrig hvad selve den nye ferielov angår altså l en

vil jeg sige at ferielovudvalget og efterfølgende regeringen har løst opgaven udmærket det var så også en nem opgave for regeringen for den skulle skrive en god løsning af

det skal den ikke have skældud for for det er ingen let sag at gå fra den ene ordning til den anden men det kommer til at fungere uden at man generelt forringer lønmodtagernes nuværende rettigheder og i det store og hele bliver det muligt at fastholde det nuværende feriemønster og det er rigtig fint når det er sagt

i forhold til l en hundrede og seksten ligesom der er nogle høringssvar som vi ikke synes er besvaret fyldestgørende men det vil vi vende tilbage til med skriftlige spørgsmål i udvalgsbehandlingen

det ændrer ikke på at vi ser l en hundrede og seksten som en samlet set klar forbedring og styrkelse af lønmodtagernes rettigheder så det lovforslag stemmer vi for samme positive tilgang har vi ikke til l en hundrede og sytten lovforslaget om oprettelse af

for tilgodehavende feriemidler

meget bureaukratisk

men vi er dybt uenige i de regler der gælder for de opsparede feriepenge i overgangsperioden der er jo tale om fem ugers ekstra feriepenge som spares

i det første år hvor ordningen træder i kraft hvilket samlet set svarer til cirka fem og firs milliard kroner her foreslås det i l en hundrede og sytten at disse penge bliver indefrosset og først kommer til udbetaling når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet altså typisk ved pensionsalderen og de virksomheder der ikke indbetaler til feriekonto eller til en feriekasse kan få lov til at beholde lønmodtagerens feriepenge indtil det sker det betyder jo at hvis folketinget vedtager l en hundrede og sytten pålægger folketinget lønmodtagerne at give disse arbejdsgivere et tvangslån på cirka fem og halvfjerds milliard kroner i op til tres år det er ikke tal enhedslisten finder på det kan man alt sammen læse i lovforslaget og i ferielovudvalgets betænkning og så må jeg lige indskyde en bemærkning til herre leif lahn jensen der sagde at det jo bare er som det er i dag nej sådan er det ikke i dag der er ikke regler i dag der siger at arbejdsgiveren kan forvalte lønmodtagerens feriepenge i op til tres år

temmelig groft at folketinget på den måde vil tvinge lønmodtageren til at låne sine feriepenge til arbejdsgiveren

jo arbejdsgiveren en kæmpe gevinst som opstår ved at lønmodtagerne kun får tilskrevet deres feriepenge med lønudviklingen hvorimod arbejdsgiverne kan gå ud på markedet og få en væsentlig højere forrentning af lønmodtagernes penge det har vi så selv regnet på ud fra de oplysninger der ligger i lovforslaget og i betænkningen

det svarer til en gevinst på mellem tyve til tredive milliard kroner samlet set afhængig af hvilken rentesats man benytter der har vi så brugt de to mulige rentesatser der ligger i betænkningen vi kan simpelt hen ikke forstå at det skulle være nødvendigt at give arbejdsgiverne sådan en kæmpe julegave jamen de er da hverken hjemløse eller ramt af kontanthjælpsloft eller to hundrede og fem og tyve timersregel

så de aldrig når hverken efterløn eller en stadig højere pensionsalder

blevet forgyldt med den ene skatte og afgiftssænkning efter den anden de sidste ti til femten år samtidig med at de generelt har tjent styrtende med penge under krisen denne fyrstelige gave til arbejdsgiverne bliver jo endnu mere uforståelig

jo også på anden vis kompenseret i hoved og så den dertil indrettede i en grad så de ikke har nogen som helst udgifter til overgangen til den nye ferielov den yderligere kompensation består af udskudt skat dækning af arbejdsgiverens udgifter til

og til lønmodtagernes garantifond det bliver også et stort milliardbeløb som lønmodtagerne så får lov til at betale via skattebilletten hvorfor skal arbejdsgiverne smøres i den grad for at medvirke til noget som under alle omstændigheder skulle gennemføres fordi vi skal leve op til et eu direktiv det savner vi altså virkelig et svar på

det fremstillet som om arbejdsgiverne har et stort tab som følge af overgangen til den nye ordning nej de har ikke nogen nye udgifter og derfor ikke noget tab

nemlig muligheden for at profitere på at opbevare lønmodtagernes feriepenge indtil de skal udbetales al den snak om tab og kompensation og straf til arbejdsgiveren tjener jo kun til at bortlede opmærksomheden fra den kendsgerning

jo have udbetalt de fem ugers ekstra feriepenge med det samme for det er jo deres penge

løn beskæftigelse og velfærd i en negativ retning så vi er med på at en eller anden overgangsordning

så offentlige og private arbejdsgivere kan få tid til at omstille sig til den nye virkelighed

være at de indefrosne feriepenge udbetales ved fratræden fra virksomheden eller senest i år

fem og tyve altså en overgangsperiode på fem år det ville være en rimelig

overgangsmodeller men det er jo nok for meget at håbe på at vi

flertal for noget sådant hvis der skulle vise sig

ind i det med åbent sind men som det ligger nu stemmer vi imod l en hundrede og sytten

i arbejdstidsdirektivet står der om ferie medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre at alle arbejdstagere får en årlig betalt ferie af mindst fire ugers varighed i overensstemmelse med de kriterier for opnåelse og tildeling heraf som er fastsat i national lovgivning ogeller praksis når eu systemet så kan finde at ovenstående strider mod ferieloven så vidner det

fundamentalt anderledes end det danske

en af de væsentligste grunde til at mange danskere og europæere efterhånden har et temmelig anstrengt forhold til eu systemet er

ingen har vidst at man underkendte det danske feriesystem da man vedtog arbejdstidsdirektivet fordi der i teksten intet står om samtidighed

danmark når det så er sagt synes vi selvfølgelig at samtidighedsferie hvor ferie optjenes og afholdes i samme år er ganske glimrende det er meget ulogisk som det er i dag at man kan optjene feriepenge i januar som man først kan bruge efter den næste

så samtidighedsferie er en klar forbedring for lønmodtagerne specielt i forbindelse med indtræden på arbejdsmarkedet

arbejdsgiverne store fordele af at kunne få lov til at

der grundlæggende er lønmodtagernes penge i

at arbejdsgiverne i dag har den relativt store fordel så når man for eksempel har måttet

en aftale hvor lønmodtagernes bagudbetalte ferie i overgangsår kan holdes af arbejdsgiverne i årevis

og at man ikke laver voldsomt meget om på det

er specielt kønt

betyder den her lov at lønmodtagerne kan få ferie allerede fra starten af ansættelsen

likviditetstab hos arbejdsgiverne vil give arbejdsgiverne op til tres år

meget enige i at det ville have negative konsekvenser for nogle virksomheder hvis man for eksempel i stedet skulle udbetale

for de mindre virksomheder med overtrukket kassekredit som sparer sammen til lønninger

arbejdsmarkedets parter ikke mindst lønmodtagernes

har siddet med ved bordet og forhandlet det her store puslespil på plads og når de som led i detaljerede

kunne opbevare de opsparede feriemidler så bakker alternativet

penge til ferien fra starten af vores ansættelse

og det synes alternativet er glædeligt dog synes vi

der i og med at folk i højere grad bruger deres feriepenge kommer færre penge i

feriefond og de penge

form for punktum for et stort regnestykke som vi

har regnet godt ud

om lønmodtagernes holdning eller arbejdsgivernes holdning herre torsten gejl skal ligesom alle os andre stemme om de lovforslag der ligger her og det er os som repræsentanter for vores partier og vores vælgere der skal tage en stilling så derfor er det vel meget naturligt

hvad er herre torsten gejls holdning til den løsning man nu har valgt er det en god løsning er det

er borgernes feriepenge

når når det er sådan at arbejdsmarkedets parter kommer med så tydelig en aftale og lønmodtagerne går så meget ind for den

altså det er for mig og for alternativet en ledetråd

forhandlinger har haft utrolig mange elementer

er der måske nogle andre forhandlingsting

så vi har respekt for den balance der er skabt i den her aftale og der er lønmodtagerorganisationerne

det har jeg svært ved at bedømme jeg hører egentlig ikke finn sørensen sige direkte at det gør man ikke

sige at der er detaljer i den der ikke er gode nok og det er modsat vores overbevisning vi synes

enig i jeg synes der var rigtig mange gode argumenter

vi får en

lønmodtagere alle får ret til

mennesker hvorfor det ikke var tilfældet

man har ret til ferie også det første år på arbejdsmarkedet og jeg synes

henstilling fra eu

det skal matche

arbejdsmarked vi har fundet sted

har lavet en aftale om som parterne er enige om og som de har fundet frem til

har ret til ferie når man starter på arbejdsmarkedet det er grundlaget i det her

godt tilfreds med

er med

der kommer til at virke for lønmodtagerne

så alle kan være med det synes jeg er rigtig fint og værd at

tingene her i danmark men det var også på tide

og vente på at eu skulle bede os om det gennem årene er

om feriepengene poppet op hele tiden den ene gang kunne det være om hvorvidt arbejdsgiverne ikke bare skulle tage at udbetale feriepengene sammen med lønnen så den enkelte selv skulle spare

ligger der en stor risiko for at mange ikke får det gjort og derfor ikke har pengene den dag ferien skal holdes

en del likviditet ved at skulle udbetale feriepengene

og igennem tiderne har vi utallige gange diskuteret den udfordring der ligger i at mange feriepenge ikke bliver udbetalt

mange gode grunde til at revolutionere afviklingen af ferier og de her mange brikker skal passe sammen i et nyt puslespil og i det her grænseland mellem aftaler på arbejdsmarkedet og lovgivning i folketinget er vi så godt stillet i danmark at vi har solide faglige organisationer på begge sider af bordet på arbejdsmarkedet forslaget til et nyt system er sat sammen af netop de faglige organisationer der nyder legitimitet i deres bagland balancen er fundet og fagbevægelsen støtter forslaget også

ind som gjorde at jeg ikke rigtig kunne komme

en god idé hvis der nu var toneangivende organisationer der mente at det var rigtig dårligt ville jeg da overveje

begge parter siger god for den og i den situation synes jeg at det en god

man så vil jeg gerne spørge herre karsten hønge hvad er så herre karsten hønges holdning jeg har forstået at ordføreren bakker begge lovforslag op men hvad er herre karsten hønges holdning til den løsning man har fundet omkring de indefrosne feriepenge altså det faktum at lønmodtagerne pålægges tvinges hvis vi vedtager det

et lån som man må sige er på yderst favorable vilkår i op til tres år

til det rod vi har i dag og jeg må indrømme at

den der holdning med at folketinget tvinger noget ned over lønmodtagerne

det gør vi da ikke det er lønmodtagernes forhandlere der beder os om at tage den her beslutning og så synes jeg til gengæld at det er lige et nummer for arrogant for mig hvis man som enhedslisten her gør stiller sig op måske af gammel vane med en belærende pegefinger over for alle andre man selv har fundet alle de vises

har bedst af og i øvrigt bare på den måde

de repræsentanter som lønarbejderne har valgt og ikke stille sig bedrevidende op og belærende op over for

spare op hvor man er hårdt spændt for og hvor man bruger feriepengene inden man kommer frem til ferien og så er der bare ikke en klejne

ligesom i mange andre sammenhænge at der tager vi

det bakkes i øvrigt også op af de mennesker som lønarbejderne har valgt til at repræsentere dem

lave ordninger hvor man har en særlig julegavekonto eller tøjkonto hvor man tager en procentdel af folks løn og sætter dem ind og så lader dem få det udbetalt hvis de går ned på kommunen og får

kan hvorimod det er en meget dramatisk ting hvis en familie står over for at nu er ferien

jeg synes ikke helt at man kan sammenligne

af enhedslistens lidt

er udtryk for at man ønsker at tage nogle af folks penge sætte pengene ind på en konto og så kan de få udbetalt pengene hvis de går ned på kommunen og kan bevise at de holder ferie tænk hvis vi brugte den tankegang over for andre udgifter også tænk hvis vi sagde til folk at det er vigtigt at i sørger for at have råd til julegaverne eller at det

jeres husleje og så må vi oprette en konto til julegaver tøj og husleje og så kan i kun få udbetalt den del af de penge som i ellers selv har tjent hvis staten tillader det

ned og udfylde en ansøgning som retfærdiggør at jeres penge går til lige præcis det formål som vi politikere synes

over for folk at vi mener at vi skal tage tolv en halv procent af deres løn sætte det ind på en særlig konto

kun få udbetalt pengene hvis det går til lige præcis det vi synes det

efter min opfattelse

værste ordninger og det burde være åbenlyst at den burde

være til gavn for borgerne og det ville være udtryk for respekt for at folk selv kan administrere deres egne penge bedre end vi

sidde og holde øje med hvor meget skylder i feriepenge fordi betalingerne ligger forskudt

at man i virkeligheden giver virksomhederne et gratis lån på lønmodtagernes bekostning hvilket

set ikke er nogen speciel rimelighed i

flertal for og så må vi jo stemme for den her lillebitte forbedring af et bureaukratisk monster

der slet ikke burde være en ferieordning hvad er så fremskridtet altså set fra de konservatives synspunkt det forstår jeg ikke for hvis man skal sige noget godt om det kompromis der er lavet i ferielovudvalget og det vil jeg da gerne gøre

at den ordning der bliver lavet her kommer til at stå i rigtig rigtig rigtig mange år hvilket jo betyder at de konservative sandsynligvis aldrig nogen sinde får mulighed for at pille ved det så hvor er forbedringen

kort sigt er en likviditetsudfordring

have at vide af herre rasmus jarlov

en aftale som regeringen har indgået

årsagen til at man stemmer for det her forslag og hvis ikke man

man stemt imod men fordi det er en aftale

ferie ny ferieordning med samtidighed

i et bredt spektrum af forskellige nuancer

udviklet over mange år i danmark nemlig den danske model hvor arbejdsmarkedets parter kan sætte sig ned og være med til at finde nogle løsninger på dybt komplicerede problemer

også derefter som kan

der har jo været flere udfald i den forbindelse men sandheden er jo bare

kvittere for det meget meget flotte udvalgsarbejde der har været præsteret mellem arbejdsmarkedets parter i en sag

en endog meget stor økonomisk betydning for de danske virksomheder både i forhold til likviditet men

også i forhold til at vi gerne vil indrette vores ferielov

kommer til at tage hensyn til danmarks internationale forpligtelser og

også får rettet op på den udfordring vi har haft i forhold til

det var et enigt ferielovudvalg som afgav deres betænkning tilbage i august måned i år det har vi så politisk forholdt os til og det er jo ret tilfredsstillende at man på så kompliceret et område så hurtigt derefter kan nå frem til en politisk enighed med så bredt

er ikke så mange andre parlamenter hvor vi ser det og det det vidner sådan set også

ikke fordi politikerne bare spiser af hånden som

er lavet et afbalanceret kompromisforslag fordi der faktisk er nogle der også godt kan være lige så dygtige som os der sidder her på

det er klart at man altid

skal spise det der bliver serveret for en eller om man også godt må bestille noget

det der måtte komme på bordet

den sammenhæng som vi diskuterer det her meget vanskelige lovkompleks

jeg har ikke tænkt mig at gå i dybden med selve lovforslaget som jo kan læses og som flere ordførere også har gennemgået men det som jeg synes er vigtigt er

balancerede både i forhold til at sikre at arbejdsgiverne kan se sig selv i en ny model med respekt for den overgang der vil være men også for at lønmodtagerne i den forbindelse jo sikres nogle langt bedre

de kan se sig selv i den nye model så i bund og grund er der jo grund til

glæde sig over den første behandling vi har i dag vi får også taget et opgør med det

mange har været inde på og som har fyldt meget i debatten i hvert fald i den politiske debat omkring ferie

vi sikrer at folk stort set altid kommer i den situation at de får de feriepenge som de har indbetalt og får taget et opgør med nogle af de urimeligheder som der har været i det gamle system og det er er for mig at se også en stor og vigtig politisk gevinst så kommer vi

flere ordførere har nævnt i en anden sammenhæng til at forholde os til det positive problem der jo er

at folk i højere grad får deres feriepenge selv

at konsekvensen af det er at der så ikke er så mange

det er jo klart at fordi man laver noget der er godt for nogle skal det jo ikke ende med at det så bliver skidt for nogle andre og det tror

brede politiske opbakning og ikke mindst de rigtig gode taler der har været holdt her i forbindelse

og det gør vi alle sammen men vi har også som medlemmer af folketinget vores pligt til selv at forholde os til de enkelte elementer

få afklaret om den enkelte ordfører havde en konkret holdning til lige nøjagtig det element i hele pakken som enhedslisten synes er problematisk det vil jeg så ikke spørge ministeren om jeg vil spørge ministeren om noget helt andet i og med at

lidt forskelligt temperament at når vi behandler de her lovforslag så i en erkendelse af at vi ikke har været i overensstemmelse med eus

hvad nu hvis der er en eller anden lønmodtager der mener at han er blevet snydt for en rettighed som fremgår af det direktiv der jo blev vedtaget for rigtig mange år siden hvor skal vedkommende så rette sine

principielt enig med herre finn sørensen i nu er jeg

finn sørensen om så meget i hvert fald ikke ned i detaljen men overordnet set

har folketinget selvfølgelig den lovgivende magt

ikke udlicitere selv om det kunne være dejligt at gøre det så kan man jo ikke gøre det men omvendt synes jeg også hvis man skal have en dansk model så

ikke står i køkkenet og rører i de forkerte gryder det kan jo også være dræbende for at der er nogen der så overhovedet vil servere en flæskesteg der tror jeg nok at man skal være lidt påpasselig med at lade herre finn sørensen

det kan blive en rigtig græmmeroplevelse

i forhold til det andet spørgsmål tror jeg det er bedst at svare skriftligt på det

simple grund at det altså er de en hundrede og ni og halvfjerds medlemmer af folketinget der laver lovgivningen

jeg må jo så vende tilbage med et skriftligt spørgsmål

jo tidligere fået svar på den slags spørgsmål hvor svaret

at det er staten der hæfter

indtil det øjeblik hvor man har fået lavet en lovgivning hvor kravet måtte placeres et andet sted det er jo så det man gør her i form af en

at eu reglerne er det altså er den danske stat der har ansvaret for at eu direktiver bliver implementeret

oplever en forurettelse skal rette

fremmest anledning til at redegøre for regeringens prioriteter i forhold til de aktuelle forhandlinger på området

hedder otte hundrede og tre og firs som jeg vil vende tilbage til med det fremsatte beslutningsforslag ønsker forslagsstillerne at vi i danmark skal lovgive således at dagpengene indekseres til prisniveauet i det eu land hvor en dagpengemodtager søger arbejde selv om jeg fuldt ud deler ønsket om rimelige og fair eu regler og

har sympati for tanken bag forslaget så noterer jeg mig også at det af bemærkningerne

til forslaget fremgår at forslaget efter al sandsynlighed er i strid med

regeringen har den holdning at vi vælger at arbejde på at ændre urimeligheder inden for de eksisterende eu retlige regler og det tror jeg i bund og grund er den bedste måde

eu kan jo fungere hvis medlemslandene ensidigt ændrer deres egne regler i strid med eu reglerne det fremgår endvidere også

til forslaget at en eventuel sag mod danmark vil være en glimrende lejlighed til at sætte fokus på problematikken om eksport af høje ydelser til eu lande med

lave leveomkostninger her må jeg sige at det altså ikke er regeringens politik at søge at få sager ved eu domstolen for at gøre opmærksom på urimeligheder i eu reglerne det er ikke den model som jeg tror er fornuftig og det er også en model jeg vil fraråde vi foretrækker at vi forandrer vores regler ved forhandlingsbordet sammen

der er størst chance for at vi kan få ændret eu reglerne så de bliver mere rimelige

det der hedder forordning otte hundrede og tre og firs og det er ikke mere end nogle få dage siden nærmere bestemt i sidste uge at jeg havde fornøjelsen af igen at være involveret i de forhandlinger

og her har regeringen jo helt klart fra starten af forhandlingerne haft en række klare prioriteter regeringen har blandt andet gjort det klart at vi ønsker at indføre en mulighed for at indeksere børnepengene så de tilpasses leveomkostningerne i det medlemsland hvor barnet bor det synes vi er superfair det var jo så også det som var aftalen med storbritannien i det europæiske råd fra februar to tusind og seksten som man aftalte på det tidspunkt en anden af vores prioriteter er at se på reglerne for eksport af dagpenge der betyder at man kan tage dagpenge med når man søger job i et andet eu land her mener regeringen ikke at det giver nogen som helst mening at eksportperioden skal forlænges fra tre til seks måneder som foreslået af kommissionen vi så helst at den blev kortere end den er i dag

forslag og vores indsats har foreslået

arbejdet og været forsikret i tre måneder før man kan få adgang til et lands dagpenge det er sådan set også kun sund fornuft dermed får vi gjort dansk praksis til eu regler hvilket vi kan være glade for og

derimod mener jeg ikke at der er udsigt til at finde opbakning blandt de øvrige eu lande til en indeksering af dagpenge for at sige det fuldstændig som det er regeringen arbejder stenhårdt for at gøre det muligt at indeksere børnepengene til børn som bor i et andet land men det er en anden sag

en dagpengemodtager som søger arbejde i et andet eu land ofte have udgifter til bolig og eventuel familie i danmark disse udgifter vil være de samme i eksportperioden de to situationer er derfor svære at sammenligne umiddelbart men afslutningsvis skal jeg sige at regeringen er meget optaget af at vi i forhandlingerne sætter ind hvor der reelt er en mulighed for at rette op på de nuværende

danske dagpenge med ud af landet mest muligt og også at skærpe beskæftigelseskravet før der er adgang til dagpenge i danmark urimelighederne i eu reglerne skal fjernes det er regeringen superoptaget af og vi har som det fremgår klare prioriteter for hvor der kan søges indflydelse og ændringer det skal ske i samarbejde med kommissionen og de andre medlemslande det siger sig selv hvis danmark trækker sig ud af samarbejdet og går egne veje blot for at statuere et eksempel så risikerer vi jo at blive marginaliseret i de vigtige forhandlinger som kommer til at finde sted i løbet af to tusind og atten selv om vi allerede nu har taget hul på de forhandlinger

går de jo ind i deres afsluttende fase

vil jeg lægge afgørende vægt på at vi på alle måder kæmper for de prioriteter som vi jo også har præsenteret i folketingets europaudvalg og prøver

få dem gennemført

godt lige høre om ministeren synes det er rimeligt at man kan tage danske dagpenge

haft seks tusind ni hundrede og syv og tyve danske kroner for at have den samme levestandard

og siger at man søger job dernede vil gøre

lang række potentielle muligheder som også kunne være gode for andre eu lande

er jeg på mange måder stadig væk dybt optaget af det er

optaget af den del som herre bent bøgsted

direkte men også lidt indirekte nemlig

én ting er forskellen på på dagpengeniveauet men

også hvorvidt man står til rådighed altså hele spørgsmålet om hvem

der vil jeg sige at jeg selv er meget optaget af at vi skal blive bedre til at

reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet i de pågældende lande jeg tror vi bliver nødt til at have et langt større politisk fokus på

få i dagpenge hvorfor skulle jeg så søge arbejde

set er enige med stillerne af beslutningsforslaget for så vidt angår ønsket om at indeksere sociale velfærdsydelser i eu vi har det sådan at vi bliver nødt til at finde en måde hvorpå vi sikrer at de dagpenge og også en anden diskussion vi har haft tidligere

med til andre eu lande kommer til at svare til prisniveauet i det eu land man opholder sig

er ikke tidssvarende siden forordning

i sin tid trådte i kraft er antallet af eu borgere der er bosat i et andet medlemsland end deres hjemland vokset med mere end tres procent i danmark er antallet af ikkedanske eu borgere mere end fordoblet når man kombinerer det faktum med de store forskelle på levestandarderne i de forskellige eu lande

dansk arbejdsløshedsunderstøttelse mere end ti gange den løn de kan få i deres hjemland

store krav til at vi som land har ordentlige værn imod snyd med sociale ydelser der kan undergrave hele fundamentet

velfærdssamfundet derfor har vi også utallige gange rejst en kritik af at netop muligheden for indeksering af velfærdsydelser ikke var en del af kommissionens forslag til en ændring af forordning otte

forslag oveni lægger op til at forlænge perioden for hvor lang tid

gør kun sagen mere alvorlig set med socialdemokratiske briller

på den lange bane blive truet hvis eu borgere fortsat har den samme adgang til ydelser som danskere der vil jo være kritikere der vil hævde at det er blæst ud af proportioner og det er

set også rigtigt nok at problemet lige nu har

er en uoverstigelig udgift for statskassen

er det ikke beløbets størrelse der er det afgørende det er

fornuftigt eller ej og det synes jeg ikke det er i dag i de her år

nogen sinde afgørende at eu reglerne afspejler almindelig sund fornuft og føles rimelige for de borgere der en livstid igennem betaler deres skat a kasse bidrag med videre hvis de føler at reglerne ikke er rimelige

erodere opbakningen til eu og til princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed derudover er det for

og udgangspunktet for at få danske dagpenge er at man står til rådighed for det danske arbejdsmarked det gælder for danskere og for andre eu borgere derfor giver det for mig ikke mening hvis reglerne kan bruges til at en udenlandsk

arbejdstager kan få danske dagpenge til at søge arbejde i andre lande i seks måneder

set meget enige med forslagsstillerne i at danske dagpenge skal kunne indekseres hvis en eu borger tager dem med til et andet eu land

der direkte opfordrer til at bryde eu retten vi bliver trods alt nødt til at overholde loven og i stedet arbejde for at få ændret de urimelige regler inden for lovens rammer derfor er det også min tilgang til det her spørgsmål at opfordre regeringen til som vi også har gjort det andre gange at levere på det løfte som regeringspartierne sammen med dansk

tusind og femten i det oplæg jeg mindes hed dansk velfærd i europa nemlig at regeringen

vi støtter hensigten vi kan ikke støtte beslutningsforslaget men vi vil til gengæld lægge op til at vi under udvalgsbehandlingen får skrevet en beretning om at sikre regler baseret på ret og rimelighed

strammer op over for regeringen og

imod det vil vi gerne være med til at arbejde videre med

folketinget mener at vi skal arbejde med for at sikre nogle nogle regler der er baseret på

holde til det hvis udenlandske arbejdere havde de samme rettigheder noget i den stil til velfærdsydelser

hvis vi forestiller os en situation hvor alt det her med optjeningsprincipper breder sig sådan at man skal have opholdt sig i danmark og opfylde alle mulige optjeningskrav for at få adgang til de velfærdsydelser som man ellers har ret til hvis man betaler sin skat så får vi jo for alvor en todeling på det danske arbejdsmarked så får vi jo en voksende gruppe af udenlandske arbejdere der har ringere social tryghed end danske lønmodtagere har

ja det fører jo til det som vi faktisk er enige om at vi skal undgå nemlig social dumping for så vil den gruppe arbejdere jo

derfor er jeg sådan rent principielt meget uenig hvis det

det skal forstås så jeg hører gerne lige ordføreren om jeg havde opfattet

i hvert fald er skeptiske over for den del af kommissionens oplæg til en revision af forordning otte

for lang tid at udenlandske lønmodtagere skal kunne tage dagpenge med sig ud af landet uden egentlig at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

er ude på at snyde og hvad ved jeg så er det simpelt hen ud fra at tre måneder

jeg selvfølgelig glad for at det ikke er det og at vi kan diskutere det konkret

vil eu borgerne jo være omfattet af nogle forsikringsperioder af forskellig art ligesom de er omkring dagpenge det kan man så diskutere rimeligheden af fordi dagpenge er en a kasse forsikring man selv skal melde sig ind i så hvorfor kan anciennitet fra helt andre systemer tælle med der men ellers er det jo sådan at for eu borgere jo faktisk ikke bliver nogen forskel fordi optjeningskravet bliver udlignet af at de kan bruge det der hedder sammenlægningsprincippet næ der hvor problemet kan opstå

i forhold til tredjelandes borgere hvis det bliver et generelt princip som det jo er for dansk folkeparti og for den borgerlige lejr at udenlandske arbejdere generelt skal

så har de også ret til de ting men vi mener at der er en lang række huller i systemet herunder den diskussion som jeg kan høre at

om blandt andet dagpengene vi har også ment

børnepenge hvor der er nogle urimeligheder

som som vi ganske enkelt mener skal skal tilrettes og som

at en lang række andre eu lande burde være lige så interesserede i

ønsker til at ændre dem så de

er jo efter al sandsynlighed i strid med eu reglerne om sociale ydelser det har forslagsstillerne jo også hæftet sig ved

at vi har en anledning til

snak og en drøftelse af de eventuelle urimeligheder der er

regler inden for eus retslige rammer

har kommissionen efter dansk indsats vel at mærke foreslået at man fremover skal have arbejdet og være forsikret i tre måneder før man har adgang til et lands dagpenge det kommer jo bestemt os til gode derudover arbejder regeringen med at gøre det muligt at indeksere børnepenge til børn som bor i et andet land vi er ikke i mål endnu men vi arbejder i den retning fremover skal det handle om at

vi skal afgrænse muligheden for at tage danske dagpenge med ud af landet mest muligt vi skal ganske ganske enkelt begrænse eksporten og skærpe beskæftigelseskravet og det ligger jo i fin tråd med intentionerne i det her beslutningsforslag så det håber jeg på og tror også på at at forslagsstillerne dansk folkeparti

støtte det her beslutningsforslag som det ligger helt konkret men vi hilser det velkommen

har sagt at det her

eus regler nu er fair og rimelige og om hvordan vi vil arbejde for at at gøre

støtter op omkring det arbejde der allerede foregår med at begrænse dagpengeeksporten

holde fast i i de tre måneder som er gældende

får tre gange så meget ud af at være på dagpenge

med til at lave en fælles beretning

arbejde der skal ske for at vi kan få indekseret dagpengene det er sådan set det

at vi skal ændre på urimeligheder inden for eus

der ligesom er stridens kerne men vi vi mener at det ville være rigtig godt hvis folketinget stod sammen om at sige

nogle regler

her taler vi blandt andet om dagpenge og eksport af dagpenge altså

tage dagpengene med ud af landet som et eksempel på noget som vi burde

på områder hvor hvor vi har større sandsynlighed for

at lykkes

danmarks interesser og det er derfor jeg nævner eksporten af dagpengene jeg nævner et eksempel på at vi

at vi kan blive enige om en beretning der understøtter det arbejde regeringen allerede har

mere rimelige og og mere

danske arbejdsmarked og på de danske arbejdsmarkedsregler og velfærdsydelser i det hele taget det er en løbende diskussion vi har og den er vigtig at tage

vi har været med i en fælles udtalelse

vi ligesom andre ordførere er tilfredse med at

retten til dagpenge her i landet men at vi er uenige med kommissionen i at når det drejer sig om retten til at tage dagpenge med ud for at søge arbejde i

skal den udvides fra tre til seks måneder det er enhedslisten også uenig

unødvendigt at forlænge perioden fra tre til seks måneder tre måneder

man kan prøve lykken om man så må sige og finde sig et arbejde i et andet eu land og der synes vi så til gengæld at det jo er en god ordning det er

kan man sige en sidegevinst ved

forsikre sig i en dansk a kasse

for de dagpenge man selv har været med til

både via skatten og via sit

det mener vi ikke kan være en undskyldning vi må jo forholde os holdningsmæssigt til tingene og det kniber måske lidt

på nogle punkter som er meget vigtige for danmark så skal vi være villige til at tage kampen og udfordre eu systemet og gennemføre tingene og så se hvordan eu reagerer på det ja så kan vi risikere at blive slæbt for

når der falder en dom men hvis man skal ryste

og mastodont vi har med at gøre der

altså nødt til at udfordre systemet det synes vi så ikke vi skal her men det er fordi vi er uenige i at man skal lave en indeksering af de tre måneders dagpenge man gerne må tage med for at søge arbejde i et andet land

det går ud på at du skal have et minimum af en indtægt svarende til dagpengene

vi synes det er en god rettighed have og en god mulighed for lønmodtagerne

hvad sker der hvis man indekserer den

du en væsentlig lavere understøttelse i de tre måneder end du ville få hvis du fastholdt dagpengesatsen med det resultat at

ikke har om man så må sige det samme grundlag for

vælge lidt fornuftigt imellem de forskellige jobs

socialt i en arbejdsløshedssituation

presset til tage et hvilket som helst job og det synes vi ikke er hensigtsmæssigt så lige når det drejer sig om den her

synes vi den er god nok som den er og er

så vil man sige jamen enhedslisten har været tilhænger af det med indeksering af børnechecken ja som den næstbedste løsning der har vi jo et helt andet standpunkt end de fleste andre her i folketinget for vi mener faktisk at man burde følge det der egentlig står og har stået i loven om børnechecken hele vejen igennem

her i landet det er jo det der er grunden til at den blev indført og det er sådan det er beskrevet

siger vi også at kan vi ikke komme igennem med det så synes vi at det kan være en rimelig ordning at indeksere børnepengene men det er også noget helt andet end at søge arbejde i tre måneder

hvor forældrene eller den ene af dem betaler skat her i landet

til børnecheck men hvor børnene så kan opholde sig i i årevis i et land hvor der er helt andre leveomkostninger det er to vidt forskellige ordninger jeg tror det er vigtigt når vi vurderer de forskellige ydelser at vi ikke bare har sådan en mekanik der siger at nu skal det hele indekseres vi må kigge på hver enkelt ordning og på den baggrund

er meget lavere og så kan man leve der i tre måneder

de søger arbejde men jeg har forstået at herre finn sørensen synes det er fair at man kan tage til et andet land og så være dernede i tre måneder

den at vores syn på de ledige bygger på tillid det betyder ikke at alle er nogle engle det er alle ikke men det kan ikke nytte noget at vi laver lovgivning efter en formodning om at nogle eller ret mange er nogle slyngler og kun er ude på

det er bare et forskelligt syn vi har på det og det kan ikke for os være et argument for at vi så skulle forringe den ordning

ydelser bør indekseres efter leveomkostningerne i det land hvor de udbetales eu bør ikke være en social union og det bør ikke være muligt at shoppe rundt i eu efter høje ydelser som man kan tage med sig til lande med lave omkostninger så liberal alliance kan på den baggrund ikke støtte

med eu reglerne som jo ikke åbner op for den praksis og alternativet

ikke interesseret i at eu åbner en sag imod danmark på et område hvor vi er enige

vi er enige i er altså at man ikke skal

et eu land måske i østeuropa

ret til fulde danske dagpenge er det også rimeligt

men man kan jo komme fra et andet eu land og have det meste af optjeningsperioden med og så bare have den sidste del i danmark og så har man ret til

sit eget land og så kommer man tilbage igen

i en situation hvor det for en gangs skyld er lidt heldigt at der er lidt penge til rådighed og man faktisk kan betale sin husleje

kommer hjem synes vi er en rigtig fin idé og faktisk vil

det handler om hvad det er for nogle grundlæggende

godt tage mig selv i at blive lidt bekymret for at

langt hen ad vejen med enhedslistens ordfører her

ikke så tit at vi sådan er enige

i mange af de argumenter

niveauet så

det har hvert fald på en række andre områder hvad der egentlig er

i det er det der skal ligge til grund og

også alternativets ordfører tidligere var inde på hvad skal tingene holdes op imod

tage penge med

i andre lande ikke at her i danmark på dagpenge måske på et tidspunkt hvor der ikke er arbejde at få og så blot

når de kan besætte deres stillinger

bliver der skabt nye job arbejdsmarkedet er ikke en stoleleg

indeksering i forhold til dagpenge og indeksering af

langt mere åbne over for

betalt a kasse og optjent dagpengeret

glimrende

diskuterer gerne generelt om man kan lave forbedringer i europa

selvfølgelig skal der være fairness og fornuft når danske ydelser betales til jobsøgning i andre eu lande

skal ses i lyset af den dækningsgrad eller kompensationsgrad som dagpengene har i forhold til det danske lønniveau og i danmark har dagpengene en dækningsgrad der vel ligger omkring de halvtreds procent for faglærte

bulgarien vil de samme dagpenge vel have en dækningsgrad på omkring to hundrede procent

vil af danske skatteydere og danske medlemmer af a kasserne med rette kunne blive opfattet som unfair

når en lønarbejder mister sit arbejde i danmark går en proces i gang

der indkaldes til samtaler og jobsøgning skal dokumenteres tilsvarende har

ingen som helst mulighed for at kontrollere hvorvidt en rumænsk eller bulgarsk bygningsarbejder reelt står til rådighed for job i hjemlandet sf mener at tre måneder

man vist hellere tænke på at få næsen vendt hjemad

som det ligger

fra dansk folkeparti kan vi ikke støtte det men vi vil meget gerne i udvalget se nærmere på om vi kan finde sammen om en tekst

vigtigt at de danske overførselsindkomster ikke er så

de fungerer som en magnet for folk der kommer til danmark for at få vores

være godt hvis vi kunne gøre det som dansk folkeparti lægger op til

også respektere at når regeringen fortæller os at det ikke er noget vi umiddelbart kan gennemføre af

ikke den holdning at eu skal bestemme alt men vi har den holdning at når vi indgår nogle aftaler i eu

andet virkelig afgørende for landets fremtid eller eksistens kan man selvfølgelig bryde aftaler men her er det svært at få øje på hvordan vi skulle kunne

retfærdiggøre at vi ikke lever op til de regler som

gange så høje som den løn man ellers kan

store tiltro til at for eksempel en fra rumænien eller en fra polen vil rejse tilbage

kan tage med og de kan rejse til danmark og få den høje dagpengesats igen

om man har været i danmark i

alle dagpengene i danmark eller om man har sin optjening med fra det land man kommer fra og så efter tre

omkring eu og det er brandærgerligt at

på grund af at storbritannien

dagpengene det er det er brandærgerligt at de gør det de skulle

at vi kan skrive en fælles beretning

så lidt usikker på om om venstre vil være med til den samme type beretning som

i udvalgsarbejdet det lyder i hvert fald til at vi kan

beretning der kan være med til at presse regeringen i den retning som vi gerne vil herre finn sørensen sagde nej og synes at

enige men at eu hindrer det det må vi også acceptere

lige undersøge i udvalget

jeg synes at ordføreren ikke så meget i sit indlæg lige her men i sine spørgsmål ligesom byggede meget af sin begrundelse for det her forslag på

og så kommer de tilbage igen

indtil der ikke er nogen dagpengeret tilbage

hvis hvis vi får ministeren til at komme med nogle tal

bare tager dagpengene med og at de faktisk ikke søger et job det går jeg ud fra ordføreren enig i ordføreren har heller ikke rigtig kunnet nævne nogen eksempler på at der er sket et misbrug og så er mit spørgsmål bare

ikke sådan lige stærkt nok at man bygger sin argumentation for et forslag på en mistænkeliggørelse af de ledige der tager dagpengene med til nogle andre lande

regeringen går jo både ind for fri bevægelighed

for beskyttelse af arbejdstagere de to hensyn skal gå hånd i hånd

for at der skal være arbejdstagere at beskytte skal der jo også være arbejdsgivere og for at der skal være arbejdsgivere

være vækst og beskæftigelse og det er jo helt afgørende for at vi har eus indre marked så grundlæggende er

eu altså et rigtig rigtig godt og positivt fremskridt for vores arbejdstagere

på hvis jeg forstår forslaget ret

selvfølgelig helt legitimt for enhedslisten ønsker jo grundlæggende et helt andet samfund med en helt anden samfundsstruktur også på mange måder tror jeg et andet forhold mellem arbejdsgivere og arbejdstagere det undrer mig derimod at den europæiske fagbevægelse så også på visse punkter står bag

sådan forstår jeg det i hvert fald altså at sociale rettigheder altid skal trumfe økonomiske rettigheder så kan virksomhederne vide sig sikre på noget som helst

hvis en tysk fagforening konflikter mod en dansk tjenesteyder med krav om at den danske virksomhed skal ansætte nogle flere ledige tyskere det er helt klart et ulovligt krav efter eu retten

så lige pludselig være lovligt fordi en social protokol fastslår at

hvis jeg nu får at vide at det selvfølgelig ikke er sådan en situation

hvordan man så har tænkt sig at udfolde

jeg der bliver sagt nogle mærkelige lyde nede fra folketingssalen dog uden for mikrofon så det må

støtte en social protokol som bekendt har jeg for nylig siddet til forhandling om udstationeringsdirektivet hvor jeg på nærmeste hold har set endog ret store uenigheder mellem medlemslandene og jeg kan garantere at selv hvis danmark

hensyn til hvad andre lande tænker men jeg er ikke på nogen måde stemt for at gå den

regeringen går ind for fri bevægelighed og for beskyttelse af arbejdstagere og vi mener at begge hensyn er varetaget i eu og også af eu domstolen

ikke realistisk og dermed heller ikke nødvendigt

møder vi efterhånden har haft med hinanden siden ministeren tiltrådte i form af samråd og møder i salen og så videre sådan virker det altså ikke på mig med det indlæg ministeren er kommet med her ministeren siger at forslaget på visse punkter ligner det som den europæiske fagbevægelse har foreslået jeg vil bede ministeren om at læse de

der står meget klart at folketinget pålægger regeringen at arbejde for indførelsen af en social protokol til lissabontraktaten som foreslået af den europæiske faglige

samarbejdsorganisation efs det er altså den europæiske fagbevægelses forslag enhedslisten gerne vil pålægge regeringen at arbejde for samme europæiske

de er glødende tilhængere af det indre marked så kan ministeren ikke prøve at uddybe hvorfor det her forslag skulle føre til at man forhindrede vækst og beskæftigelse for det lod jo til at være ministerens hovedargumentation

i at man skal udvikle den model som enhedslisten lægger op til det er jeg

mener det er den vej eu skal gå og det er

fagbevægelse og så fra enhedslisten men det er klart at hvis herre finn sørensen siger at det er en til en det samme

den europæiske fagbevægelse

er jo lavaldommen og nogle efterfølgende domme ved eu domstolen som knægtede

fratog medlemslandene nogle vigtige redskaber til at sikre at udenlandske arbejdere

arbejdede på nøjagtig samme vilkår som

altså bare bede ministeren om

være rigtigt at det står i vejen for vækst og beskæftigelse at man sikrer konfliktretten og

vækst og beskæftigelse og i bund og grund være en stor bjørnetjeneste at gøre

det der er allermest brug for nu nemlig tryghed for at der er en god og sikker udvikling på europæisk niveau men så vil jeg også sige at der jo er en diskussion om hvor eu skal bevæge sig hen

om hvordan man definerer sin eu politik og der mener jeg bare ikke at det her er den vej eu skal bevæge sig hen ad det er bare fordi jeg har en politisk uenighed med enhedslisten

når man er i forskellige partier så jeg tror ikke at det her på nogen måde vil gavne det

vil være med til at skabe endnu større afstand mellem

eller ej det er jo interessant og det får vi jo så

jeg hørte ministeren sige at ministeren opfattede eu domstolen som garanten for balancen

sådan set det der var mine bemærkninger til det spørgsmål som jeg selv tager op nemlig hvorvidt en

en feberredning til i det danske folketing

statsminister anders fogh rasmussen sendte til domstolen

man i hvert fald ikke blande sig i strejkeretten det overhørte domstolen så dengang var det jo fuldstændig klart og der er jo ikke ændret noget på på domstolens grundlag at dømme ud fra intet så

enig med den daværende statsministers udtalelse dengang eller eller er det en ny opfattelse at domstolen

det vil være med til at underminere

for det sidste halvandet års tid

på en lang række områder efter min mening præciseret hvor vi ønsker ændringer af det eksisterende eu samarbejde og jeg deler

af det synspunkt og det mener vi også at en lang række af de desværre store politiske opbrud der har været rundtomkring i europa senest med briternes udtræden understreger behovet for at fri bevægelighed også bliver til fair bevægelighed som det også fremgår af beslutningsforslaget

støtte op om i vores nordiske samarbejdsorganisation samak

da vi sidst havde diskussionen for jeg mener det er halvandet år siden

men til gengæld er vi nu nået frem til at vi egentlig gerne vil bakke op om det her beslutningsforslag og det er ud fra den grundlæggende hensigt at vi mener at for at redde netop det eu projekt

ministeren også nævner han er bange for

rent faktisk være et af de få redskaber der er til at sikre

respekten for lønninger og arbejdsforhold

ligger lige for at det bliver til virkelighed i morgen og nok heller ikke i overmorgen men det skal jo ikke afholde danmark fra at være et land der indgår aktivt i arbejdet med at forsøge at udforme hvordan

at der er en fortolkning af lissabontraktaten sådan at man både bliver mere klar på

når man siger at eu skal være en social markedsøkonomi som det er fastslået i artikel en

det forslag som den europæiske fagbevægelse er kommet med men også hvad

når man skriver at eu

arbejde hen imod sociale fremskridt

de diskussioner vil vi meget gerne indgå i både her i det danske folketing men i særdeleshed hvilket vi allerede gør

med de bemærkninger og fra en hensigt om at vi ønsker at fri bevægelighed skal være fair bevægelighed og at vi ønsker en bedre balance mellem det indre marked og respekten for lønmodtagernes grundrettigheder

det lykkedes ikke de to andre gange at overbevise socialdemokratiet om at man skulle

være med om bord og støtte den europæiske fagbevægelses krav

er rigtig glad for at det er lykkedes i dag

forklarer hvad det er det går ud på nemlig at sikre en fortolkning af traktaten sådan at vi sikrer de faglige og sociale rettigheder for det er jo lige nøjagtig det den europæiske fagbevægelses forslag

ordføreren og ordførerens parti har tænkt det igennem måske er det lidt uartigt at spørge men bare for en sikkerheds skyld altså at når man støtter et sådant forslag

en socialdemokratisk ledet regering

det bliver så vil der

ligge en forpligtelse til at man

er med til at rejse det krav

socialdemokratisk europæisk regi

hvordan en sådan social protokol kan udformes og de diskussioner der ligger dér men på daværende tidspunkt sagde jeg også

udformningen af det men men den grundlæggende idé

i højere grad sikrer at den frie bevægelighed også bliver til fair bevægelighed

det er muligt at vi ikke bare lige på alle stræk er helt enige om det men uanset hvad

er det da i hvert fald et gennembrud i debatten så tak for det og også tillykke til ordføreren som jeg

at overbevise sit parti om at man skulle bakke

i hvert fald hvis man har den holdning jeg har

jeg føler mig fuldt ud overbevist om at hvis eu projektet på den lange bane ikke skal opleve større tilbageslag eller det vi har set med brexit

nødt til at blive fundet en mere tydelig balance mellem det indre marked på den ene side og så de sociale og arbejdsmarkedsmæssige

at gøre den fri bevægelighed

jo selvfølgelig også bare sige til forslagsstillerne at

at forslagsstillernes parti har det synspunkt at vi hurtigst muligt skal

jo at den her tilgang er noget mere konstruktiv

sig også på dette spørgsmål så skal jeg bare have noget forklaret

genfremsættelse af et beslutningsforslag der blev behandlet i foråret to tusind og seksten og dengang og det var samme ordfører fra

følgende det er grundlæggende socialdemokratisk politik

nyorientering af europapolitikken som udgangspunkt ikke skal foregå via fragmenterede beslutningsforslag men fastlægges af en bred aftalekreds og med hensyntagen til danmarks samlede forhold til eu særlig hvis vi gerne vil ændre i traktater eller skrive nye protokoller kunne ordføreren ikke være så venlig at forklare hvorfor det ikke længere er grundlæggende socialdemokratisk politik eller måske fortælle om ordet grundlæggende betyder noget andet i socialdemokratisk terminologi

er bedst tjent med tjent med generelt

samtidig har det også været et ønske for os at markere

af det europæiske samarbejde der er

skal melde os ud men vi tilslutter os til gengæld de kræfter i europa der

kan finde en bedre måde at indrette os på så vi skaber en lidt større grad af social retfærdighed og så gevinsterne ved det indre marked

social protokol kunne være et bidrag til og som jeg samtidig også sagde

det at vi bakker op om det her beslutningsforslag

begyndelsen på en diskussion som ikke

i en lang række lande til eu projektet grundlæggende har haltet i lang tid fordi der ikke har været en oplevelse af at det indre markeds gevinster bliver fordelt på en retfærdig måde så

set fint nok med os men det kommer

til at løse det grundlæggende problem nemlig at der

sammenhæng mellem på den ene side det indre markeds principper og på den anden side respekten for eksempelvis lønmodtagernes konfliktret

det tror vi er vigtigt at sikre jeg tror i øvrigt heller ikke at jeg helt forstår hvorfor regeringen og herre jan e jørgensen ikke også med de diskussioner som vi har hele tiden

eu aldrig har været indrettet

den socialdemokratiske ordfører om ikke

den socialdemokratiske ordfører opfatter lige præcis den sociale protokol som noget helt afgørende når vi snakker om bekæmpelse af social dumpning altså ikke bare snakker om sociale rettigheder i al almindelighed

social dumping og at det lige præcis er den manglende evne til

med udstationering af

den fri bevægelighed for tjenesteydelser som i rigtig mange lande herunder også i danmark

været en aktiv medspiller i i forhold til til danmarks position

social protokol kunne gå ind og ligestille hensynene mellem det indre marked

respekten for løn og arbejdsvilkår rettigheder og så videre det tror jeg kan være

så er det vel sådan at hvis dansk folkeparti gør det samme kan vi allerede nu tage et stort skridt fremad i kampen mod social dumping som jo er det helt centrale ellers må vi vente til efter et valg men men det kan vi jo høre når den næste ordfører kommer på talerstolen men i hvert

her beslutningsforslag det er genfremsættelse af et tidligere beslutningsforslag har jeg forstået og allerede nu

at skabe splid imellem de ellers meget eu venlige partier venstre og

god ting kan man sige hvis hvis det er det

forstår vi sådan set de gode

om bedre at beskytte lønmodtagere i danmark og for så vidt også andre lande mod social dumping spørgsmålet er så blot om det er den rigtige medicin i forhold til den diagnosticerede sygdom

af en social protokol som enhedslisten efterspørger risikerer vi jo at åbne op for mere eu regulering og altså for at

eu overtager et større ansvar på arbejdsmarkedet og det er jo ikke nogen selvfølge blot fordi danmark eksempelvis som forslagsstillerne ønsker det beder om en social protokol

hvis man først bevæger sig ind på det spor der hedder at man skal have en protokol til at håndtere

så kan man også risikere at en række andre interessenter ønsker diverse protokoller til at håndtere specifikke problemstillinger der er vigtigere for dem og dermed sætter man gang i en uheldig proces med mere

det er vi ikke interesserede i spørgsmålet er om det

være mere hensigtsmæssigt at angribe problemstillingen gennem et dansk forbehold vi har tidligere i folketingssalen diskuteret spørgsmålet om et velfærdsforbehold

det ville give meget god mening at angribe problematikken om social dumping inden for samme

det forslag men jeg synes jo at enhedslisten

vi har ikke sagt direkte nej til det med

den europæiske fagbevægelses forslag til en social protokol så fører det til mere eu regulering

de to andre gange jeg har været ordfører på

ordførerens partis eu ordfører i håb om

virkelig at dansk folkeparti bør sætte sig grundigt ind i hvad det her forslag går ud på for det betyder jo at hvis der opstår en konflikt imellem det indre markeds regler som der gjorde med den her lavaldom og de faglige rettigheder så er det de sidste der skal vinde dansk folkeparti da være interesserede i at vi kan beskytte konfliktretten

lige tager en snak med vores eu ordfører

skal rejse det her forslag så siger ordføreren at

men ordføreren er jo beskæftigelsesordfører og i beskæftigelsesudvalget beskæftiger vi os blandt andet med den danske model og den danske forhandlings og konfliktret det sætter vi meget højt alle sammen og her er altså et forslag der kan sikre den så hvordan kan dansk folkeparti overhovedet være i tvivl om

udvalget derfor synes jeg det er rimeligt

jeg har selv siddet i europa parlamentet med ham og han har gentaget det massevis af gange jeg kan da citere fra den pressemeddelelse som blev sendt ud af

som blev bragt i en lang række aviser op til

vælgerne får ikke svært ved at genkende dansk folkepartis budskaber i valgkampen forud for eu parlamentsvalget lover

messerschmidt de programpunkter som jeg og dansk folkeparti vil lægge frem forud for næste parlamentsvalg bliver ikke nogle store revolutionerende nyheder

kristensen berth skulle være uenig med herre morten messerschmidt

ikke hørt noget om men jeg vil opfordre

europaparlamentsvalg som altså er det sidste der har været afholdt

hvoraf det ene var en social protokol for at forhindre social dumping så må

på eu ordførerens vegne uden at han selv har haft mulighed for at afgøre hvad hans

men det er det er og må og skal være vores eu ordfører der træffer den endelige afgørelse

om en genfremsættelse af beslutningsforslag

jeg må så skuffe forslagsstillerne med at i modsætning til

mener venstre det samme som da vi behandlede

gentage ministerens i øvrigt fremragende tale og stedet blot tilslutte mig hans betragtninger for det første

vi ikke enige i præmissen der er lagt til grund for beslutningsforslaget vi mener at medlemsstaterne allerede i dag har mulighed for og ret til at sikre ordnede vilkår på arbejdsmarkedet og vi mener at vi i dag har opnået en fin balance mellem på den ene side hensynet til den frie bevægelighed og på den anden side hensynet til arbejdstagernes rettigheder i venstre er vi varme tilhængere af det indre marked som både virksomheder og arbejdstagere har stor fordel og glæde af vi mener at det er afgørende for et konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt eu at fri bevægelighed og sociale rettigheder balanceres

forhold at forslaget vil kræve en traktatændring

vi kunne få den nødvendige opbakning til det blandt de øvrige eu lande og i øvrigt mener jeg og venstre

drøfte traktatændringer så endnu en gang må jeg skuffe

at gribe ind i konfliktretten som den gjorde med lavaldommen

at sige til medlemslandene nej i må ikke stille de samme krav

og deres virksomheder som i stiller til hjemlandets egne virksomheder for eksempel luxembourg der fik at vide at det var ulovligt når de havde lavet en lov der sagde at alle virksomheder i luxembourg skulle følge de overenskomster der nu er indgået i luxembourg så skal vi forstå det sådan

skal det være muligt for domstolen

skal overholdes og et sted har man en domstol til at påse at det foregår og her i danmark har vi jo arbejdsretten det

der er også en arbejdsret der påser at man overholder

er altså kendetegnet af at det er arbejdsretten og ikke eu domstolen der tager stilling til om en strejke er overenskomststridig eller den ikke er

at domstolen greb ind i konfliktretten og det skal der ikke laves om på det er jo klar tale kan

ordførerens europæiske partifælle emmanuel macron

samme europæiske fraktion som har rejst nemlig om at der er et behov for traktatændringer altså hvis den diskussion skulle komme og herre jan e jørgensen blev bedt om også

stilling til hvad han godt kunne tænke sig af sådanne traktatændringer ville han så være tilhænger af eller om ikke andet åben for at diskutere

måske godt kunne se på en mere retfærdig en mere fair balance mellem på den ene side det indre marked og på den anden side hensynet til lønmodtagernes lønninger rettigheder

er vi da selvfølgelig åbne for at diskutere alt

thomsen at venstre er meget skeptisk over for

udvide eu samarbejdet til at omfatte

et værneting kan man kalde det i forhold til

sikre at traktaterne bliver fortolket et er at man uddyber hvordan

forstås i lissabontraktaten

også sikre at det ikke ved sammenstød med det indre markeds principper

mellem markedet og sociale rettigheder

i min tale og jeg mener at de afgørelser der er truffet

går ind og giver problemer for den danske model

kigge på arbejdsløshedstallene altså hvis problemet med social dumping var af den karakter som enhedslisten forsøger at få det til at lyde som

så havde vi jo en tårnhøj arbejdsløshed blandt danske arbejdstagere i danmark fordi der så ville komme en masse masse arbejdstagere fra de øvrige eu lande

til danmark det passer jo ikke helt sammen det andet jeg tænkte på var tiden er ikke inde til en ændring af eu med den stigende modstand der er mod eu og desværre

udfordringer eksempelvis brexit som er ved at blive håndteret

og den skepsis der er i befolkningen skal jo tackles ved at

eu leverer løsninger på de problemer som eu er sat i verden for at komme med løsninger på det jeg sagde var at tiden ikke

fald i arbejdsløsheden som hænger sammen med krisens udvikling men er det ordførerens og venstres opfattelse at social dumping ikke er et kæmpeproblem

arbejdsgivere som ikke overholder de regler de skal overholde så kan man sige

reglernes skyld det er så kontrollen med

en vågen fagbevægelse som afslører nogle af de

nationale regler på det her område som bliver

omgået og som bliver overtrådt af

arbejdsgivere der er mere eller mindre fine i kanten og det skal man da selvfølgelig gå løs på men sådan grundlæggende fundamentalt mener jeg ikke at vi har et kæmpestort problem med social dumping for hvis det var tilfældet

ville vi også have en meget høj arbejdsløshed i danmark blandt danske arbejdstagere fordi de så ville blive underbudt

og finde sig i en lavere løn og så videre så er det østeuropæerne

men faktum er at de arbejdstagere der kommer fra de andre eu lande bidrager positivt til til den danske

statskasse til vores velfærdssamfund og så videre så er der tilfælde

bliver overtrådt og dem skal vi selvfølgelig slå hårdt ned på

ville få uoverskuelige konsekvenser for det europæiske arbejdsmarked hvis der skulle indtræffe en situation hvor

den sociale protokol blev indskrevet i lissabontraktaten det ville jo give

begrænse den fri bevægelighed som jo faktisk har betydet rigtig stor økonomisk og social fremgang i

alene af den grund kan vi ikke støtte

noget andet er sådan helt pragmatisk at det ville kræve en traktatændring og det er jo nok noget der har lange udsigter så det er heller ikke noget særlig

arbejderrettigheder og medlemslandenes ret til at beskytte sig

social dumping derfor frygter vi at der er frit spil for arbejdsgivere og privatpersoner til at importere udenlandsk arbejdskraft til lavere lønninger og dårligere arbejdsvilkår

jo den helt gale vej at gå ikke mindst i lyset af alle de timer vi har brugt her i salen på at diskutere hvordan vi modvirker social dumping herved kommer den økonomiske bundlinje til at stå meget

alternativets visioner om at vi så vidt som muligt ser en sidestilling af den sociale og den økonomiske bundlinje ja faktisk er vi i det her tilfælde enige

skal have forrang for de økonomiske friheder

europæiske faglige samarbejdsorganisation i to

og som er grundlaget for det beslutningsforslag vi behandler her samtidig

og jeg kan se at hvis df vælger at forsvare de danske lønmodtageres rettigheder og sikrer at man ikke kan komme fra udlandet og underbyde vores danske model

et flertal som er ikke bare nyt men også rigtig spændende

vi diskuterede det for godt og vel halvandet år siden og det må jeg være fuldstændig ærlig og tilstå

en særlig oplevelse for det blev jo i høj grad sådan en juridisk diskussion mellem

her område og på den anden side herre finn sørensen som jo også ved vældig meget

også i det hele taget diskuteret eus sociale profil ikke bare i vores parti men

i hele eu macron blev nævnt tidligere og derfor har vi også ændret position i forhold til

forslag

vi tror også på at det er noget af det der kan dæmme op

som vi ser over for eu

jeg også bekymret for at et mere socialt eu der til gengæld går ind og blander sig i den nationale beslutningskompetence vil indebære store problemer men det vi ser nu er

sociale rettigheder som en

har indrettet os på herhjemme så et eu der konvergerer i

men som jo kun stadfæster den nationale lovgivning det her vil jo

man skal fokusere sin energi

hvis de mener at det her er en indgriben i den nationale beslutningskompetence vi mener derimod at det her kan være med til at sikre den nationale beslutningskompetence og derfor vil det her katalog af rettigheder som ikke er juridisk bindende men som

kombineret med sådan en social protokol her være en måde hvorpå vi kan få et mere socialt eu

sikre konfliktretten vi tror ikke at

her i folketinget kan sikre hele konfliktretten så længe eu domstolen kan tolke de nuværende eu traktater og det gældende udstationeringsdirektiv som den har gjort i forbindelse med lavaldommen

der er brug for at vi får præciseret tolkningen af selve eu traktaterne med en ny social protokol

samtidig er det nødvendigt

forbedret udstationeringsdirektivet på nogle afgørende punkter begge dele bør den danske regering arbejde for i eu men selv om der ikke lige nu er udsigt til en ny social protokol eller et forbedret udstationeringsdirektiv sådan bare lige i morgen kan folketinget faktisk gøre meget for at sikre konfliktretten og dermed sikre at udenlandske arbejdere på danske arbejdspladser får bedre løn og arbejdsforhold og sikre danske arbejdspladser mod social dumping fra udenlandske virksomheder og underbetalte lønarbejdere siden udvidelsen af eu med de østeuropæiske lande har fagforeningerne i danmark haft fast arbejde udvidelsen af eu er jeg

sådan på længere sigt vil blive en gevinst for os alle sammen både i demokratisk og i økonomisk forstand men her og nu må vi sige at det også giver os en række udfordringer især når pengemænd fra østeuropa og kyniske danske mellemhandlere ser en mulighed for en hurtig profit ved at underbetale de ansatte udenlandske firmaer og lønarbejdere er så velkomne i danmark men de har ikke så meget som et enkelt lille hammerslag at gøre i her i landet hvis de ikke respekterer danske overenskomster og danske fagforeninger overholder vores arbejdsmiljølovgivning og i øvrigt betaler moms og skat konkurrencen om jobs skal ske på fair og lige vilkår og ikke ved at se på hvem der hurtigst kan spænde livremmen ind

kan man med god ret senere beskylde os for at have sovet i timen mens det danske arbejdsmarked blev sat på udsalg får vi ikke styr på det her område vil konsekvenserne for hele samfundet på bare lidt længere sigt blive fuldstændig uoverskuelige erfaringerne fra tyskland og england viser risikoen ved ikke at tage fat på udfordringerne i tide

er lønningerne under pres og fagforeningerne på hælene

nogle mennesker der synes at det er rigtig dejligt med sådan en røverkapitalisme men indsatsen i det pokerspil er altså selve den danske måde at indrette arbejdsmarkedet på og for det meste når vi snakker om velfærd

er velfærd i høj grad et spørgsmål om adgangen til trygge og velordnede forhold på arbejdsmarkedet derfor er det altså ikke bare en fagforeningssag men simpelt hen en folkesag det handler om at forsvare vores velfærdssamfund og den danske måde at indrette arbejdsmarkedet på fagbevægelsen udfører her for egne midler en kæmpestor opgave til glæde for hele samfundet og det er jo strengt taget ikke holdbart sådan i længden hvorfor er det lige at fagforeningsmedlemmerne sådan mere eller mindre alene gennem deres kontingent skal finansiere den indsats for at klare den opgave bliver det helt nødvendigt at vi endnu mere end vi gør i dag får både fagbevægelsen politiet arbejdstilsynet og skat givet mulighed for at bruge de værktøjer de har brug for og det er nødvendigt at vi hele tiden tilpasser værktøjerne og indsatserne i forhold til opgaven

er rystet af de domme der er faldet ved eu domstolen og for sf har det hele tiden været vigtigt at følge to spor i det her arbejde dels et nationalt spor hvor vi retter lovgivningen til så vi her og nu så vidt muligt friholder det danske arbejdsmarked for konsekvenserne af eu domstolens urimelige afgørelser dels et eu spor hvor vi får nogle ordninger der på sigt kan sikre at det europæiske arbejdsmarked indrettes i respekt for nationale ordninger og traditioner det er helt afgørende for sf at vi får en aftale på eu plan som ikke bagefter kan ændres af eu domstolen

ikke får sådan en garanti risikerer vi simpelt

blive trukket væk under fagforeningernes ret til at konflikte for en overenskomst og at tæppet dermed bliver trukket væk

som vi kender det der er risiko for at vi åbner en ladeport for social dumping hvor danskere konkurreres ud af deres egne jobs af ansatte fra lavtlønslande sådan en trojansk hest skal ikke lukkes indenfor selv med lovgivning selv med et nyt udstationeringsdirektiv og selv med en social protokol skal man ikke tro at problemerne bare er løst

er jo allerede i overenskomster vi har i dag en meget lav mindstebetaling

at sige er bare at en overenskomst altså ikke sådan i sig selv løser alle problemer konklusionen er at det er en god debat enhedslisten har rejst

igennem så tak for forslaget

som jo nu er samlet om at støtte det her forslag som vi har diskuteret mange gange og ikke helt kunnet

er jo dejligt når man har argumenteret så meget for

det er der nogle perspektiver i som jeg skal vende tilbage til afslutningsvis men først vil jeg sige at den her debat

vi har jo hørt ordførerne fra regeringspartierne erkende

social dumping som noget problem der er så stort

notorisk er kommet fra eu domstolen der mener ordførerne og det

klart og tydeligt sagt af venstres ordfører at

blev lavet en national lovgivning her i danmark

prøvet at inddæmme nogle af problemerne

lo er jo faktisk nået til den erkendelse at

en slags b overenskomst som man blev tvunget til

på baggrund af domstolens afgørelse og lo

den europæiske fagbevægelses krav om en social protokol

klart og tydeligt tilkendegav sin støtte til det som oppositionen så også

lige bemærke at der er nogle nuancer dér

forsøger at begrænse skadevirkningerne inden for national lovgivning men

giver en helt anderledes stærk beskyttelse af lønmodtagernes rettigheder den modsætning jeg har beskrevet er jo også den vi oplever i forbindelse

igen er samlet om et godt og stærkt forslag om at myndighedsindsatsen mod social dumping skal bringes tilbage på det niveau

vedtog med sin finanslov fra to tusind og femten

så skal gøres til en permanent bevilling det ser vi ikke viljen til i det finanslovsforslag som ligger og det er jo igen et udtryk for at man fra regeringspartiernes og måske også et flertals side dybest set ikke betragter social dumping som det helt store problem når det kommer til stykket

er man måske vel nok især fra regeringspartiernes side egentlig meget godt tilfreds med at der er

alle ved at det fører til løntilbageholdenhed

og manglende tro på at man kan forsvare sine rettigheder over for arbejdsgiverne når der står så mange i køen

især på udstationerede virksomheder

jeg er glad for at den debat der har været også har præciseret hvad forslaget egentlig går ud på

beskytte de regler man nu er nået frem til i det enkelte land om de faglige og sociale rettigheder

og netop begrænse

til beskyttelse af lønmodtagerne det er rigtig godt så behøver jeg ikke bruge så meget tid på at forklare

fra at gå ind og forringe lønmodtagernes rettigheder med henvisning til de økonomiske friheder

nu er noget eu overhovedet skal ind at definere måske er der en modsætning der

søjle som kommissionen taler om jo netop ikke har nogen juridisk binding og derfor ikke kan bruges til at gribe ind i de nationale regler så tak også for klargørelsen der

med herre karsten hønge

gøre meget mere for at sikre at de her arbejdsklausuler

bliver brugt når det offentlige udbyder opgaver vi kan sikre at det foregår på ordentlige løn og arbejdsvilkår der kan vi gøre meget mere vi kunne faktisk også uden at eu retten

indføre en lovgivning om kædeansvar bare for at nævne nogle ting

at fagbevægelsen fik bedre muligheder for at sikre lige rettigheder for alle arbejdere her i landet uanset

rigtig glad for om at det ville styrke danske fagforeninger styrke danske lønmodtageres og også de

sikre lige vilkår for lønmodtagerne og sikre beskyttelse af lønmodtagernes rettigheder og de regler

en sådan social protokol så er enhedslisten jo på ingen måde naive vi er jo fuldstændig klar over som det også

da være ærlig vi skal ikke stikke nogen blår i øjnene at det kræver enstemmighed at komme igennem med det fordi det svarer indholdsmæssigt til en traktatændring det kræver at der er et lands regering der løfter det her spørgsmål op og siger til de andre lande ved i hvad hvis vi skal

til hele eu projektet for det er jo ikke kun i danmark at den diskussion rumler så er man altså nødt til at indføre en sådan social protokol som foreslået af den europæiske fagbevægelse og der vil jeg bare sige at

jo er at der er et af medlemslandene der rejser det over for de andre

nu må vi have en regeringskonference hvor vi diskuterer det her eller trækker det frem i forbindelse med en traktatændring hvor man jo har en stærk mulighed for

at det skal med for at man selv kan tilslutte sig hvad der i øvrigt måtte være af traktatændringer og der vil jeg bare sige med den opbakning der er fra oppositionspartierne i dag at så er vi jo kommet det punkt et skridt nærmere

kan rejse den diskussion over for de andre eu

jo rigtig spændende i den videre proces hvor dansk folkeparti lander jeg har med stor opmærksomhed lyttet mig til at man ikke helt har lukket døren jeg har også lyttet mig til at man måske har misforstået hvad forslaget går ud på og derfor

vi selvfølgelig fra enhedslistens side tage en diskussion med

dansk folkepartis eu ordfører og forklare at intet burde være mere naturligt for dansk folkeparti end at støtte et sådant forslag netop fordi kernen i det jo er at beskytte de regler om lønmodtagerbeskyttelse og sociale rettigheder som vi har vedtaget her i danmark og at beskytte den overenskomstmodel som dansk folkeparti jo også er en varm tilhænger af så jeg ser meget frem til det

måske vokser træerne ikke ind i himlen men vi er da i en situation hvor vi jo sådan set bare mangler dansk folkepartis stemmer så vil vi kunne pålægge allerede den siddende regering at arbejde for det her krav og det ville dog være rigtig glædeligt hvis vi kunne komme dertil så vi arbejder trøstigt videre og ser frem til den videre behandling af det her forslag